af finn thranum karin gaardsted jeppe mikkelsen karina lorentzen dehnhardt mette bock og lars barfoed og der kan stemmes nu

jeg slutter afstemningen for stemte halvfems imod stemte en og tyve

herefter er forslag til vedtagelse nummer v tre af pia kjærsgaard og stine brix bortfaldet

om denne sag

det er ikke tilfældet og så er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

venstre en aftale om at etablere den danske naturfond sammen med villum fonden og v jensen naturfond efter en

for den uafhængige naturfond endelig nået til lovbehandlingen her i folketingssalen

skal være politisk uafhængig og have sin egen bestyrelse

til arbejdet med naturgenopretning og naturbeskyttelse

og at naturfonden får en bred folkelig forankring

naturfond på sigt vil være i stand til at engagere den brede befolkning i naturrigdomme i danmark

aktivt i naturarbejdet

nationale naturfonde

som vælger at donere penge eller for den sags skyld tid til naturen

deltaget i en tur sammen med miljøudvalget

høre og se hvordan man her formår

inddrage befolkningen i naturpleje

i danmark på samme vis

og vokser op nedefra

når et mål

en succes fra starten og glæden bliver endnu større og spredes til endnu flere

naturfond vil bidrage positivt til den danske natur fonden er et nyt og spændende initiativ inden for naturpolitik

og se resultaterne af fondens arbejde når de engang foreligger

vil fokusere indsatsen hvor der er behov der er i dag store områder som kræver naturpleje

i første omgang vil fokusere på at gøre en positiv forskel på disse arealer frem for at begynde at købe god landbrugsjord

at vi får plejet den natur som vi allerede har og som trænger til at blive plejet vi har i venstre nogle få opklarende spørgsmål i selve lovarbejdet som jeg naturligvis vil stille her efter førstebehandlingen venstre er som nævnt en af aftaleparterne bag etableringen af den danske naturfond og derfor støtter vi naturligvis

er det ikke overvurdering og slesk tale i dag vil jeg sige at det er helt korrekt at kalde det et historisk lovforslag

bliver der både skrevet danmarkshistorie

fond og støtter forslaget varmt med otte hundrede og fem og halvfjerds million kroner de kommende år i startbagagen skal og vil fonden investere i en rigere og mere mangfoldig natur fonden skal arbejde for mere natur i danmark og den er resultatet af et visionært og unikt samarbejde

rose og takke regeringen villum fonden og aage v jensen

fonden er også et direkte resultat af natur og landbrugskommissionens anbefalinger som kom i april to tusind og tretten og statsministerens aftale med fondene i december to tusind og tretten fondens formål ligger jo i loven og lovens bemærkninger

at opkøbe jord og udlægge arealerne som natur for at beskytte truede arter sikre et godt vandmiljø og det er også og det er meget meget vigtigt et centralt og selvstændigt

at styrke den folkelige forankring og opbakning til arbejdet med naturgenopretning og naturbeskyttelse det er en kæmpesejr for naturen og miljøet i dag er der mange af vores dyre og plantearter der er

renere vandmiljø og mere sammenhængende natur i danmark så arterne kan vokse og brede sig det er et af hovedformålene i naturplan danmark som vi fremlagde for fire uger siden

med en langsigtet plan og et urokkeligt folkeligt engagement det sikrer fonden der er en uafhængig privat erhvervsdrivende fond fordi den netop er skræddersyet til at kunne arbejde med langvarige indsatser til gavn for alle fordi den

til at arbejde uafhængigt af valgperioder og politiske vinde det er med andre ord på alle tænkelige måder naturens fond

er uanset om man er privatperson organisation lokalsamfund eller kommune og det håber og tror

også vil betyde at der kommer betydelig flere penge end de otte hundrede og fem og halvfjerds million

helt afgørende at vi får så mange danskere som overhovedet muligt med i den her

på sigt så de også bliver endnu mere interesserede og engagerede i naturbeskyttelse og naturgenopretning nu håber jeg så at det her forslag bliver vedtaget i løbet af december så vi kan vel godt sige at fonden kommer til at køre per første januar og femten så der er ingen tid at spilde og der er bestemt grund i dag til at juble over denne både historiske og langsigtede

med de ord burde det vist stå klart efter talen

drejer sig om den her fond

rigtig godt at man ligesom får nogle midler til at få noget mere natur få et bedre vandmiljø og større biodiversitet med mere

til rådighed og så er der to private fonde villum fonden og aage v jensen naturfond som stiller henholdsvis to

hundrede og fem og tyve million kroner til rådighed og samtidig bidrager staten så med med ni og fyrre million

skal være en uafhængig fond det skal være en fond der ligesom

en helt almindelig fond ville gøre men samtidig

udpege alle bestyrelsesmedlemmer på trods af at der skal være uafhængighed

den her uafhængighed det det synes jeg virker lidt underligt

lavet naturplan danmark hvor man siger at der skal være noget sammenhængende natur

i forbindelse hermed også bruger fonden

retning for det er jo egentlig det vi ønsker at ønsker at undgå

og der vil være nogle opklarende spørgsmål

fordi der er statslige midler i

det kan da måske være fint nok men jeg jeg forstår bare ikke helt at

man tager lidt fra det ene og lidt fra det andet og blander sammen i én stor suppegryde kan man sige men det skal ikke forhindre dansk folkeparti i at sige at formålet med fonden i hvert fald

komme med bud på hvordan landbruget kan udvikles under hensyntagen til både natur og miljø naturen har længe været under pres af mere og mere intensiv landbrugsdrift af grænseoverskridende luftforurening og

af næringsstoffer og da kommissionen barslede i april to tusind og tretten var en af de bemærkelsesværdige anbefalinger at etablere en naturfond som et offentlig privat partnerskab om at skabe projekter til genopretning og udvikling af lokale naturområder og dermed sikre en mere mangfoldig natur og bedre muligheder for oplevelser

som blev indgået med v og k

en principaftale med villum fonden og aage v jensen naturfond om en fond der kan supplere og forstærke de eksisterende offentlige og private indsatser for naturtilstanden og vandmiljøet den danske naturfond skal arbejde for at beskytte forbedre og udvide de eksisterende naturområder der skal være offentlig adgang ligesom det er et selvstændigt formål at sikre lokal opbakning og forankring

matthiesen også var inde på har vi set hvordan det

allerede fra første dag har der været mange forventninger til hvad fonden skulle prioritere og derfor holdt vi også i miljøudvalget tilbage i februar en høring om muligheder og om afstemning af forventninger men snart skulle det vise sig at selve konstruktionen af det offentlig private partnerskab var den første store udfordring nu er der med imødekommenhed fra alle sider en model for at etablere fonden som en privat erhvervsdrivende fond som på en række områder kommer til at følge forvaltningslovens bestemmelser om offentlighed fonden starter med næsten en milliard kroner i startkapital heraf er fem hundrede million

den er etableret er det tanken tanken at søge kapital fra nye investorer for det er jo sådan at naturen kræver langtidsinvesteringer det haster med at komme i gang fordi det tager lang tid at rette op på de skader der er sket

man læse i jyllands posten i dag

nogle partier i folketinget mener at regeringen har opretholdt et fokus på natur natur og miljø i en sådan grad

om hvordan vi finder den balance eller hvad der skal til

er ingen tvivl om at

har har vi et efterslæb i forhold til at få genoprettet og passet på vores natur og derfor er

danske naturfond et meget vigtigt og som socialdemokraternes ordfører sagde et historisk skridt i forhold til at få etableret en fond som rækker langt ud i fremtiden og det er afgørende at så mange som muligt borgere

andre interessenter bliver involveret i arbejdet med den danske naturfond så fra radikal side er vi naturligvis meget meget positivt stemt

at få afviklet de mange års skyttegravskrig mellem benyttere og beskyttere af natur og vandmiljø det fine ved anbefalingerne fra kommissionen er jo netop at der er en balance som vil gavne både landbruget og naturen således også naturfonden som er en af kommissionens anbefalinger

vi meget begejstrede for naturfonden og vil gerne rose miljøministeren og fondene bag aftalen for det fine arbejde der har bragt os frem

til førstebehandlingen af lovforslaget den brede politiske støtte til fonden her i salen lover også rigtig godt for fondens fremtid ud over at sikre nye naturarealer hæfter vi os ved at fonden også vil udvikle den biologiske mangfoldighed eller biodiversiteten som den også kaldes for nogle er det et luftigt begreb men det er ikke mere luftigt end at danmark har forpligtet sig til at vende den igangværende tilbagegang for natur og levesteder til fremskridt inden

regeringen skal ikke blande sig direkte i fondens arbejde men vi håber at fonden også vil arbejde ud fra brandmandens princip om at tage udgangspunkt i natur der kan reddes og forbedres og ikke udelukkende koncentrere sig om at oprette nye naturarealer som først får høj naturkvalitet efter mange år

også er et stort behov for at etablere nye naturarealer

i den etablerede det er faktisk en forudsætning for at kunne nå biodiversitetsmålene som andre har sagt

at vi førstebehandler det her lovforslag i dag synes det er

en god ting at man har et armslængdeprincip

ser også at fondens bestyrelse skal udpeges af ministeren som det jo allerede er nævnt af dansk folkeparti at der skal etableres et sekretariat

lige får et starttilskud på halvtreds million

skal gælde så det så meget som muligt ligner en offentlig instans selv om det egentlig er privat på grund af samfundsmæssige interesser

er nævnt jeg ser også at fonden ikke skal erstatte de rigtig mange indsatser man i forvejen gør på naturområdet men supplere og forstærke ordningerne bundlinjen er altså den klassiske her kommer godhedsfolket og foreslår primært på fællesskabets regning ikke at forglemme at etablere endnu en instans med sekretariat bureaukrati og offentligt forbrug som de sikre vindere en helt klassisk knopskydning som får det offentlige forbrug til at vokse det er jo ikke første gang vi ser det

sagtens forstå at man kan etablere nye og sammenhængende naturområder hvis man køber de sårbare sårbare områder op

uendeligt hvad vi skal bruge på dette område

med eller uden effekt kan man sige

som vi praktiserer det her i landet jeg må indrømme at jeg har svært ved at forstå at man ikke kan få mere ud af

inden for de eksisterende rammer akkurat som da man etablerede et selvstændigt klimaråd som skulle lave stort set det samme som det miljøøkonomiske råd altså velviljen er er ganske enorm på det her område jeg vil derfor gerne have afklaret i forbindelse med udvalgsbehandlingen hvad vi i forvejen bruger på de her ordninger omkring naturforvaltning

tilskud til ådalsprojekter og så videre

et åprojekt til fem og tredive million kroner fra

dem alle sammen med men min pointe er at vi gør rigtig meget i forvejen og hvordan foregår koordineringen så på det her område hvordan sikrer vi

godt se nogle fordele i at man kan købe op

sende nye penge af sted efter det her og få nye instanser

er min hovedpointe og det der bekymrer mig

at alt hvad der overhovedet kan krybe og gå rent faktisk det her synes de er rigtig rigtig godt for dansk natur anerkender liberal alliance ikke også natur og landbrugskommissionens både analyse og anbefalinger fra to tusind og tretten hvor de siger at den danske natur

vil være et glimrende instrument anerkender liberal alliance ikke også at der er to private fonde der vælger at skyde tre hundrede og fem og halvfjerds million kroner ind i det her fordi de synes at det er vigtigt og rigtigt for dansk natur

os nu skrælle alle de rituelle besværgelser væk og høre hvad vil liberal alliance i forhold til det her lovforslag vil man sige ja til mere natur ja til alle høringssvarene og ja til de private fonde der vil hjælpe eller vil man sige nej til det hele og blive ved med at

sætte penge af og finde nogle

mål der ligger godt i maven bevar mig vel det synes jeg også man gør her og

miljøudvalgsformand i min kommune og jeg kan garantere for at vi i forvejen bruger rigtig meget på det her område og det er ikke altid at det er særlig koordineret så jeg stiller bare det spørgsmål er det nu det rigtige middel for at sikre en god natur som vi alle sammen gerne vil have at vi skal have en ny instans på området med ikke få midler til rådighed så er det rigtigt at der også er private midler

som noget meget positivt men mit svar er altså at en gang imellem

blive ved med at køre ud ad den samme linje i en uendelighed hvor vi bare

mangler stadig væk egentlig hvad vil liberal alliance i

ideen i at vi rent faktisk med det her får skabt et yderligere folkeligt engagement

jensen pedersen hansen sørensen organisationer

at testamentere og komme med penge til det her og sørge for at vi

de kommende generationer hvorfor er det egentlig at liberal alliance ikke vil være med til det så takker jeg

mange

at sikre mangfoldigheden den vilde natur levesteder for vores dyreliv og meget mere vi ønsker at give den smukke natur videre til de næste generationer og det kræver politisk og økonomisk prioritering derfor støtter vi også forslaget om

oprette den danske naturfond fonden vil netop sætte fokus på vores skønne natur den vil indgå samarbejder med blandt andet private kommuner og organisationer om projekter over hele landet vi er enige i at fonden skal være omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde men at den dog samtidig er underlagt flere af de krav som gælder for offentlig forvaltning at fonden oprettes i et offentlig privat partnerskab mellem staten villum fonden og aage v jensen naturfond finder vi rigtig positivt ikke mindst fordi de to private fonde indbetaler henholdsvis to hundrede og halvtreds

hundrede og fem og tyve million kroner til den danske naturfond i det konservative folkeparti ser vi mange spændende perspektiver i fondens kommende virke både for danmarks enestående natur men også til gavn og glæde for os der bor her

der kommer på besøg fonden er nytænkning og det er et rigtig godt projekt derfor var det konservative folkeparti også med i aftalen om fonden så vi støtter forslaget og ser frem til

fælles natur jeg synes der er kommet mange gode og rigtige ord fra ordførerne

under behandlingen af det her lovforslag og jeg glæder mig over at de ordførere der er til stede her i dag anerkender at der er behov for en yderligere indsats for naturen det synes jeg er værd at holde fast i

ved behandlingen af det her forslag trods alt er så bred en anerkendelse af lige præcis det vigtige i det

formålet med det her forslag

det er som flere af ordførerne også har været inde på historisk at vi med det her lovforslag for første gang etablerer en stor folkelig fond som har til formål at forbedre vores fælles natur og vandmiljøet i danmark det er ikke mere af det samme som liberal alliances ordfører siger det er lige præcis det modsatte det er en nyskabelse at vi nu har et statsligt bidrag sammen med to private fondes bidrag som finder fælles fodslag i den her konstruktion som ja forener elementer fra den private

om et fælles formål som kan forene vores kræfter og gøre en reel forskel for den danske natur og som kan samle forhåbentlig mange flere i det arbejde virksomheder flere fonde

at gøre en større indsats for vores natur regeringen fremlagde for nylig naturplan danmark hvor vi også præsenterer vores vision for den danske natur i to tusind og halvtreds skal danmark være et grønnere land

som er bundet bedre sammen

skal vi have mere natur og den natur vi har skal være bedre og den skal hænge bedre sammen den danske naturfond bliver et vigtigt virkemiddel til at gøre den her vision til virkelighed

længe talt om at vi skal have mere natur og der har også tidligere været tale om en naturfond

natur og landbrugskommissionen som regeringen nedsatte da vi kom til og som jo altså afrapporterede i to tusind og tretten og kom med en række forslag der skulle sikre en balance imellem på den ene side hensynet til vores

på den anden side hensynet til vores natur en naturfond var med andre ord et vigtigt virkemiddel i at sikre den balance og nu kan vi endelig sige at vi for alvor sætter handling

når folk sidder derhjemme i stuen og kigger ud ad vinduet går en tur i skoven eller ved stranden ja så er det måske ikke sådan lige en brændende platform

ikke meget godt kunne man måske spørge men der er det jo som flere ordførere også allerede har været inde på et faktum at vores natur er

vores arter er for manges vedkommende i tilbagegang og vi har brug for at skabe både mere plads i naturen og bedre sammenhæng netop for at sikre

kan standse tilbagegangen i arterne i danmark og dermed

de internationale forpligtelser vi har på det her område

og få nogle gode oplevelser ude i naturen ja der vil det her selvfølgelig også være til glæde

organisationer der er forankret i vores natur har også glæde af mere natur så derfor er det her også en fællesskabsfond

som vil bidrage til et stærkere fællesskab i vores natur

opgaver ja fonden skal gennemføre projekter som skaber ny eller bedre natur fondens projekter skal også være med til

forbedre vandmiljøet og reducere udledningen af drivhusgasser fonden bliver uafhængig og oprettes som en privat erhvervsdrivende fond og det bliver op til den kommende bestyrelse at beslutte hvilke projekter

fonden skal gennemføre og det kan ske

for naturindsatsen i danmark naturfonden

en samlet startkapital på otte hundrede og fem og halvfjerds million

fra staten og tre hundrede og fem og halvfjerds million

det sikrer i sig selv en markant indsats et rigtig godt

men det kan kun være starten

skal også arbejde for at skaffe yderligere bidrag fra andre dele af det danske samfund det kan være virksomheder som gerne vil bidrage til deres aktiviteter i lokalområdet eller fonde

større naturprojekter

bare gerne vil være med til at gøre en indsats for naturen fonden kan dermed blive startskuddet til en endnu stærkere folkelig deltagelse i arbejdet for en rig natur og et godt miljø

afgørende at sikre fondens uafhængighed og flere er inde på det her spørgsmål er det så reelt en uafhængig fond

fordi kun uafhængigheden

bidrage frivilligt til til at fonden kan vokse sig større

når den undtagelse der er til loven om erhvervsdrivende fonde er at ministeren udpeger bestyrelsen at så er det selvfølgelig fordi

den her fond med en halv milliard statslige kroner

når bestyrelsen skal udpeges

det også blive på indstilling fra en række organisationer

en afvejning i forskellige kvalifikationer som bestyrelsesmedlemmerne skal bidrage med til bestyrelsesarbejdet og på den måde er

altså også sikret en variation i hvad det er for nogle kvalifikationer der skal indgå i fondens bestyrelse men som sagt stiller det store offentlige engagement

selvfølgelig nogle krav også til forvaltningen af fonden og dens midler

for at vi i fællesskab med fondene har fundet en rigtig god balance imellem uafhængigheden og så de krav

trods sin private karakter

er fonden jo så med det her lovforslag underlagt nogle forvaltningsmæssige krav som normalt gælder for den offentlige forvaltning

at fonden skal give offentligheden adgang til sine arealer i et omfang der som udgangspunkt svarer til adgangen for offentligt ejede arealer

naturfond lægger vi altså op til at gøre tingene på en ny måde i et stort offentlig privat partnerskab til gavn for naturen

aftaleparterne bag finansloven som er med til at tilvejebringe finansiering til det her igen er jeg glad for at vi i den her sammenhæng i hvert fald er enige om at mere natur og bedre natur er til gavn for danskerne

det her er en nyskabelse og jeg synes at man bør anerkende at

er i sig selv synes jeg noget vi bør glæde os over hvis man er optaget af at at vi skal brede ansvaret lidt ud

netop et eksempel på at her er vi altså også med til at tilvejebringe yderligere

midler til den her indsats

hvis jeg ellers hører liberal alliance rigtigt

være et formål som man kan støtte flere private midler til naturpleje og ny natur må da være sød musik i

jeg har været lidt inde på de spørgsmål der var fra

hvis der skulle være nogle af mere teknisk karakter til selve lovforslaget

med at skabe et danmark med en rig og spændende natur hvor dyr og planter trives og hvor vi alle sammen har god adgang til at bruge naturen naturfonden kan ikke sikre det alene der er behov for

men naturfonden er et meget vigtigt skridt i den retning

jeg håber at den kan realisere sine første projekter allerede inden for

det sidste med videre det vender jeg tilbage til

de væsentligste elementer

mange af dem er en række mindre justeringer og

mange af dem virker ganske fornuftige

i stedet for at sagen skal køres formelt til ende i

mening der er også god mening i en række andre elementer af forslagets mange elementer præcisering af kompetencen vedrørende omkostningsgodtgørelse ved

regler for omkostningsgodtgørelse i retssager

sikres hundrede procent godtgørelse der er også ændringer om sikkerhedsstillelse præcisering af

for momsregistrering bedre mulighed for inddrivelse af biblioteksbøder og endnu mere som jeg bestemt ikke kan nå at gennemgå nærmere men som jeg indledte med at sige

der er særlig to ting jeg hæfter mig ved

hvis man læser høringssvarene fra dansk industri ejendomsforeningen danmark og fsr

det kan svække borgerens retssikkerhed og derfor er det noget som jeg allerede nu kan sige at vi kommer til at spørge ind til fra venstres side under udvalgsarbejdet vi forstår den kritik og vi

bekymrede for om de foreslåede ændringer vil føre til en svækkelse af borgernes retssikkerhed men det lille med videre i lovforslagets lange titel dækker også over noget andet som er meget mere alvorligt for skatteministeren lægger med forslaget op til at begrænse borgernes klagemuligheder det sker ved at gøre såkaldt tredjepartstilskud

vil borgeren fremover skulle være skattepligtig af dette tilskud og det er ikke tilfældet i dag og jeg må jo sige at det er meget svært at se den del af forslaget som andet end et klart forsøg på at få skatteborgere der allerede har en igangværende skattesag til at droppe deres sag vi har i de seneste uger været vidne til at skatteministeren har haft skiftende syn på borgernes klagemuligheder men her er der altså tale om en ren tilståelsessag skatteministeren har et forslag der alene har til formål at begrænse borgernes mulighed for at klage

en større økonomisk risiko for borgeren hvis borgeren vil køre videre hvis disse bidrag gøres

jo vanskeligt at forestille sig at det har andet formål end

afskære borgere fra at forfølge deres sag og forsøge at få deres ret i de her sager er der ofte tale om relativt beskedne beløb i forhold til så mange andre skattesager og her kan de omkostninger

sige at der bør være en aftalefrihed mellem skatteborgeren og de rådgivere som vedkommende bruger til at hjælpe sig i sin kamp mod

det er skattesystemet der skal til at bestemme hvilke regler og aftaler den enkelte skatteborger må indgå i forbindelse med sin skattesag jeg er med på at der for advokater og revisorer

er nogle begrænsninger i forhold til at lave det der hedder no

no pay aftaler men hvis det er skatteministeren og regeringens ønske at udvide det her forbud til at gælde øvrig juridisk

det åbent i stedet for med vage formuleringer om at skattesystemet ikke skal understøtte det det bør regeringen gøre i fuld åbenhed i stedet for at gøre det via bagdøren i skattelovgivningen det betyder i øvrigt også hvilket jo er et opgør med

at man vil gøre op med symmetrien i skattesystemet for udbetalingen fra rådgiveren er i dag

være fradragsberettiget for den der yder bidraget men det vil nu skulle være skattepligtigt for modtageren

symmetri længere det er et centralt begreb som skatteministeren gør op med og det kan jo alene henføres til at ministeren ønsker at begrænse klageadgangen vi kan ikke støtte at skatteministeren at lægge op til en begrænsning af borgerens mulighed for at føre klagesager mod myndighederne det er retssikkerhedsmæssigt bekymrende og vi kan ikke støtte forslaget når regeringen har puljet et bredt forslag

dem ønsker regeringen nu at gøre skattepligtige og det svækker

det er et tilbageskridt i forhold til borgernes retssikkerhed og derfor vender vi os

var ikke var tanken med muligheden for tredjemandstilskud og derfor

har været hensigten med den her del af lovgivningen i så fald burde vi jo flytte diskussionen om det andet over i et andet regi og tage det i en anden sammenhæng hvis man fra venstres side har et særligt ønske om at begunstige det vi kalder

så må jeg sige at hvis regeringen mener at det er principielt forkert

ikke hvorfor regeringen ikke gør det mere åbent i stedet for at gøre det via et skatteinstrument og

der gør det muligt for en skatteborger at køre den her sag og turde tage risikoen

gøre skattepligtigt og i øvrigt øvrigt som som jeg også sagde i mit ordførerindlæg

del af ligningen det gør man op med og jeg må sige at det

regeringen ønsker at begrænse borgernes mulighed for at køre

slags ting at der er behov for nogle mindre justeringer af reglerne ligesom

er blevet rejst i forhold til omkostningsgodtgørelsesordningen

forbedret inddrivelse forebyggelse af restancer til det offentlige blandt andet

med en udmøntning af kommuneaftalen for to tusind og femten og lovforslaget præciserer også at virksomheder der ikke har leverancer her i landet alene kan momsregistreres her hvis de er etableret her

kun ret og rimeligt

justeringer og præciseringer af uklarheder

omkostningsgodtgørelsen som også venstres ordfører har været inde på og i forhold til hjemvisning

kaste mig ud i en gennemgang af lovforslagets meget juridiske detaljer men jeg tror det er vigtigt hvad debatten med venstres ordfører også lige viste at få sagt at omkostningsgodtgørelsen er en rigtig gunstig ordning for borgere som bidrager til at alle skatteydere har mulighed for at afprøve sager hvor de ikke er enige enige med myndighederne

i danmark med godtgørelse som er utrolig gunstig i forhold

stort set alle andre lande hvis vi kigger os omkring og det er jo noget vi har tradition for på forskellige områder som tidligere sundhedsminister kan jeg ikke lade være med at nævne at det samme gælder vores patienterstatningssystem

også har en helt anderledes gunstig retsstilling end man ser i mange andre lande og jeg vil sige at

ren tilståelsessag siger venstres ordfører men virkeligheden er jo at tredjemandstilskud fortsat kan modtages altså de her tilskud hvis man vil prøve at få kørt en sag få en principiel afgørelse eller andet

rådgiveren får del i den økonomiske gevinst ved sagen det har aldrig været tanken ved den her lovgivning og derfor

meget godt at vi fik frem i lyset hvad det egentlig var der var hensigten med den lovgivning

og derfor vil jeg synes at hvis man gerne vil understøtte

og finansiere at vi understøtter en særlig forretningsmodel med det mundrette navn

erkendelse fra den socialdemokratiske ordfører at en gennemførelse af det forslag som skatteministeren

i forhold til borgernes retssikkerhed det bliver sværere at køre en sag

jeg skal bare bede om at det bliver sagt åbent og ærligt at det her har til formål

i forhold til hvordan regeringen generelt ser på borgernes klageadgang men vil ordføreren ikke bare for god ordens skyld bekræfte at det her betyder at det bliver sværere for de danske skatteborgere at køre en sag

at sørge for at den lever op til det der var hensigten da man oprindelig vedtog den hvis venstre så

at vi skal favorisere en særlig forretningsmodel som vi snart må finde et dansk navn til altså

den diskussion tager jeg gerne men

alle mulige andre sammenhænge når vi finder ud af at lovgivningen bliver brugt på en anden måde end

hvad med det arbejde der er foregået og som først bliver afregnet

er leveret altså jeg synes det er

gøres skattepligtige af det tilskud det er da at gøre

indgreb i borgernes frie aftaleret

fakta er da at der sker en ændring fakta er

ophæves ved det her lovforslag hvis borgeren der forhåbentlig har et frit valg med hensyn til rådgivere

dækker staten alle skatteyderens omkostninger til rådgiver

af omkostningerne helt som vi kender det

der var hensigten da man oprindelig behandlede behandlede lovgivningen på det her område

som en del af sin hensigt at understøtte

pay tilgangen det har jeg meget svært ved at se det

og de jurister der sidder i skatteministeriet at det har været

i dag hvor man hverken kan få fri proces eller retshjælpsdækning eller noget lignende til de

at mange mennesker er nødt til at håbe på at

aftale men det kan man altså ikke hvis man vil

en god ordning i danmark og den er jeg glad for det vil jeg gerne understrege for man kunne komme i tvivl

sikre borgernes retssikkerhed og det

for at klage og derved få færre klagere men man kunne jo også vende den rundt og sige okay skat begår mange fejl og der er

at man fik skat til at begå færre fejl i stedet for at forringe

at vi skal diskutere

normalt når man ser at lovgivning

det der var hensigten

gjort opmærksom på her det sker på alle andre ressortområder det sker løbende

en storpolitisk sag fra fra først venstres

når jeg følger den offentlige debat men jeg synes ikke

seriøs tilgang til vores lovbehandling her i i folketinget men jeg kan ligesom høre

og den oprindelige hensigt med med ordningen her jeg

at omkostningsdækningsudvalget har udtalt sig om

forretningsmodeller og den kvalitet man

det er ærgerligt når man nu har en form for tillidskrise i forhold til skat

været rigtig mange dårlige sager

da sikre en god retssikkerhed så folk trods alt ad den vej

det stik modsatte og forringe mulighederne og det håber jeg

trods alt kan se virker noget forkert

er uenige om hvor alvorligt man skal tage advarslerne fra omkostningsdækningsudvalget i forhold til kvaliteten af den rådgivning man får det kan jeg jo ligesom fornemme at vi er

den her lovgivning at der var en bestemt forretningsmodel der skulle tilgodeses på bekostning af andre

rigtig mange forskellige tiltag og jeg synes ærlig talt det er lidt af en uskik at man

puljer så mange tiltag i ét

jeg synes det giver nogle problemer i forhold til at der kan komme lovsjusk indover

den risiko at der kan blive ytret ønske om at

vil være konsekvensen af den her førstebehandling at

fordi der er nogle ting vi ikke kan støtte og nogle ting vi kan

mest krudt på er omkostningsgodtgørelsen i retssager

den her ændring i lovforslaget alene har til formål at man vil skræmme folk til at lade være med at klage man vil beskatte de borgere som tør prøve sagen af

er en rigtig dårlig løsning at man nu vil forringe de vilkår vi synes sådan set at no

en rimelig løsning og modsat det

føre en ordentlig sag for de får sådan set kun betaling hvis de vinder

ikke nogen betaling af kunden hvis de taber så vi tror ikke

modsat skatteministeriet at det her giver en dårlig rådgivning hvorfor skulle man næsten gøre det når man

hvis man vinder så det med at advokater tilbyder at køre sagen og og kun får penge når de taber og eventuelt får en del af gevinsten

sige når borgere vinder betyder det

set at staten har begået en fejl

nok være en del som vil lade være med at køre sagen og det synes vi sådan set er skidt for retssikkerheden

det skal være frygt for høje sagsomkostninger og et eventuelt skattesmæk der får folk til at

at der er mange klager men en løsning er altså ikke at forringe klagemuligheden som jeg sagde i mit spørgsmål

anskuelse af problemet

det er så den vej regeringen har valgt eller man kan vælge at sige at skat begår for mange fejl og derfor er vi nødt til at formindske antallet af fejl

set at man burde gøre mere ud af at gå den sidste vej

ikke være nogen rådgivere der ville tilbyde no

de tilbyder trods alt kun den her løsningsmodel når de er ret så sikre på

om det skal være let eller svært for folk at klage

det er rimeligt at borgerne får

meget storm omkring skat synes jeg det er en helt forkert retning så samtidig vil forringe

sager op med skat så vi synes det er et rigtig ærgerligt

sådan set godt se det positive i men det betyder så

om i udvalgsbehandlingen at få lovforslaget delt op så vi har

for at stemme ja til de trods alt gode tiltag og kan stemme nej

at etablere smidigere procedurer i klagesager når klageren og skat er enige om resultatet af klagesagen således at denne kan afsluttes hurtigere flere andre elementer har de øvrige ordførere været inde omkring dem vil jeg ikke berøre her generelt er det mit indtryk at der sådan

blandt høringsparterne af justeringerne og præciseringerne

det må da i min optik være sådan at hvis den enkelte borger vælger at sige at jeg gerne

så skal vi jo ikke blande os i det men det er det der er konsekvensen af det her forslag

den enkelte borger kan indgå med rådgivningssiden i forbindelse med den sag man har mod myndighederne og

er vigtige for at sikre borgerens tillid til skatteforvaltningen som er fundamental for det danske skattesystem derudover noterer jeg mig også

er blevet sagt at lovforslaget indeholder en række præciseringer af

drejer sig om inddrivelse af gæld til det offentlige og det vil vi se på det er et af de steder hvor vi er lidt opmærksomme på om

studere endnu vi mener at man skal være meget påpasselig

som det typisk drejer sig om når det drejer sig om

man skal være meget påpasselig med at bruge det instrument der hedder gældseftergivelse inden man bare går til

skrue bissen på om jeg så må sige over for folk i

gældseftergivelse bliver brugt for lidt i danmark sammenlignet

til det vi debatterer i dag men jeg synes absolut at det hører med

lidt bedre jeg er blevet oplyst om

klager over ejendomsvurderinger skatteansættelser og andre ting og man vinder sagen så

får man omkostningsdækning det er okay men hvis det er sådan at en borger bliver sat ud af sit hus på grund af gæld eller får lønindeholdelse på grund af gæld

omkostningsdækning til den rådgiver

have brug for i den sammenhæng jeg synes i virkeligheden at det er lidt en skævhed

måske mest ressourcestærke borgere

ramt af lønindeholdelse ikke kan få omkostningsdækning hvis vedkommende vinder den sag over for myndighederne

gravet i for jeg mener at der er tale om en gruppe der typisk er dårligt bemidlet og som jo i højere grad

så mange andre har brug for at have den

vi gerne have det emne belyst i udvalgsarbejdet så vil jeg sige at den debat vi har

no pay jeg synes måske at

undersøge det nærmere men den tilgang jeg har haft til det

advokatbranchen er en af de største brancher overhovedet

hører med på politiradioen for at finde ud af hvor

har advokaterne en en ambulanceradio

er en erstatningssag der kan rejses

tror nok at mange vil sige at det er en pestilens for det amerikanske samfund jeg er ikke ekspert i det det

den diskussion vi har brug for i udvalgsarbejdet er hvorfor no

i dag ikke er tilladt for danske advokater der må være en grund til at det ikke er tilladt og det synes jeg vi skal grave i

er den grund stadig aktuel

skal vi selvfølgelig passe på at det forbud ikke bliver omgået af meget kreative advokater

jeg har sådan set forstået lovforslaget sådan at det er et hul i forhold til det gældende forbud mod no

normalt er vi jo enige om at lukke huller i lovgivningen for hvis

det er forbudt så er der tydeligvis tale om et hul og så må det vel lukkes det må blå blok vel også være enig i enten laver vi forbuddet om

i øjeblikket udnytter

skal fokuseres på i udvalgsarbejdet

det er måske ikke lige det der hører hjemme i den her diskussion men men vi skal nok passe på ikke at generalisere og jeg er faktisk enig med herre frank aaen i at

er ikke imod at vi kigger på om vi kan gøre nogle ting bedre end vi gør dem i dag

også en branche advokatbranchen som virkelig i den grad understøtter det hver eneste gang der er mulighed for at rejse flere sager og få mere omkostningsdækning og det er dem selvfølgelig vel undt at arbejde for deres egne økonomiske interesser

aftale og aflønningsform mellem folk der klager i skattesystemet og deres rådgivere altså aftalen er jo

kan få femten procent af det beløb

i klagesystemet og til gengæld

skal man så ikke have nogen penge hvis klageren ikke får tilkendt et beløb man kan jo betragte det sådan at det med at

og så er der en rabat i form af at man ikke skal betale noget hvis man taber sagen

skal man jo ikke beskattes af de fem tusind kr der er differencen nogle betaler tyvetusind er altså en der får fem tusind

en ydelse har en bestemt pris

det så lykkes nogle ved dygtig forhandlingsteknik eller lignende at få rabat så har man fået en form for tilskud fra tredjepart som så skal beskattes det er den logiske konsekvens af det forslag der kommer her fra skatteministeren og det støtter vi ikke

de aftaler man må indgå og at nogle betragtes

ønsker en fri forhandlingsret en fri aftaleret mellem skatteborgeren og skatteborgerens rådgivere og derfor kan vi ikke bakke op om

og skal op imod kammeradvokaten skal op imod

myndigheder hvor man kan risikere

derfor må det selvfølgelig være rimeligt og muligt

uden at blive skatteflået kan lave nogle fornuftige aftaler med rådgiver når man fører sag mod staten det burde være et grundlæggende princip at man her i folketingssalen sørgede for at sikre helt almindelige menneskers og små og mellemstore virksomheders mulighed for at have deres retssikkerhed

indskrænke muligheden for at kunne føre en sag

urimeligt behandlet der er mange elementer i forslaget og det har flere ordførere været inde på og langt de fleste kan vi støtte også rimelige fornuftige tiltag som man undrer sig over vi heller ikke selv tidligere

fornuftigt men vi kan ikke være med til at støtte at der bliver dårligere mulighed for at klage ringere mulighed for at kunne føre sag imod staten der burde vi som minimum altid sikre at man har mulighed for at gøre det uden at risikere store økonomiske tab og derfor skal

være mulighed for at kunne indgå en aftale med en rådgiver uden at man skal betale skat af en sådan aftale

lige om lidt forslaget indeholder en række justeringer af de nye regler om ændret klagestruktur på skatteområdet som trådte i kraft den første januar i år derudover indeholder lovforslaget blandt andet regler om omkostningsgodtgørelse klageproces og om forbedret inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige herunder en udmøntning af kommuneaftalen for to tusind og femten sigtet med forslaget er at etablere mere hensigtsmæssige procedurer i klageprocessen og på restanceområdet herunder at modernisere reglerne det gælder blandt andet muligheden for at få afsluttet en klagesag hurtigere som vi også har hørt flere udtrykke sig positivt

ikke bliver udnyttet på en uhensigtsmæssig måde eller bliver forsøgt omgået og her har vi jo i hvert fald haft lidt debat endelig retter forslaget op på utilsigtede fejl og det gennemfører præciseringer i lovgivningen hvor der har været uklarheder om forståelsen af regler det gælder blandt andet på bestemmelsen om momsregistreringsmuligheden for virksomheder der ikke har leverancer til landet og det drejer sig om bestemmelserne om omkostningsgodtgørelser og bestemmelserne på restance og

jeg er naturligvis parat til at besvare de spørgsmål der måtte være for at få det oplyst nærmere undervejs i debatten har der været rejst en række emner og jeg vil

nogle af dem der ikke har fyldt så meget i debatten

nævnte spørgsmålet om overspring af klageinstansen og i forhold til det

værd at understrege at forslaget ikke går på at afskaffe den her overspringsregel men på at målrette reglen til de situationer hvor der er et egentligt behov

ses ikke at være behov for overspringelse når der først foreligger et udkast til afgørelse fordi sagen så normalt vil blive afgjort inden for meget kort tid sker der en overspringelse i den situation vil det arbejde som er udført ved klageinstansen være gået til spilde og forslaget sikrer således en mere hensigtsmæssig ressourceudnyttelse hos både skatteankestyrelsen og

var inde på spørgsmålet om inddrivelsesområdet skal vi nok bore nærmere ud men jeg synes

klage på inddrivelsesområdet det er dog nok så væsentligt i forhold til borgernes konkrete omkostninger i forbindelse med en klage så har der selvfølgelig været rejst en række spørgsmål

forhold til det som jo benævnes som no cure no

forhold til det synes jeg det er værd

fremmest at understrege at det her forslag ikke er et udtryk for at borgerne skal forhindres i at få deres ret som skatteminister har jeg ansvar for at skattelovgivningen understøtter en hensigtsmæssig sagstilrettelæggelse og klageproces ligesom jeg har ansvaret for at sagstilrettelæggelsen ikke i det væsentlige

det er nemlig sådan at ordningen om omkostningsgodtgørelse er en heldigvis for borgerne for skatteyderne særdeles favorabel ordning som ministeriet ikke er bekendt med findes i andre lande jeg synes godt vi kan være glade for at denne ordning findes denne ordning suppleret med ordningen med det skattefri tredjemandstilskud sikrer på en økonomisk afbalanceret måde at alle skatteydere som udgangspunkt har mulighed for at få efterprøvet de sager

myndighederne jeg mener ikke at der med justeringen samlet er tale om en svækkelse af borgernes retssikkerhed skatteankestyrelsen har oplyst ministeriet om at styrelsen ser en tendens til at der bliver indbragt sager for domstolene hvor den afgørende dokumentation først fremkommer i retssagen endvidere ser styrelsen en tendens til at klageinstansen bliver sprunget over når man har modtaget en en sådan indstilling til klagens afgørelse som er til ugunst

at understrege at omkostningsdækningsudvalget med den daværende lektor ved aalborg universitet margrethe nørgaard som formand med deltagelse af en række eksterne skatteeksperter advarede imod dette i sin betænkning tretten to og firs i år 2000

en uønsket udvikling i retning af en ordning med no

ville efter udvalgets opfattelse kunne give anledning til mange sager hvor den sagkyndige kunne tjene på gyngerne hvad

var mistet på karussellerne som man skrev dengang selve forslaget her går ikke ud på at hindre udbredelsen af

det kan formentlig kun ske ved et forbud mod sådanne aftaler men

siger vi blot at vi ikke mener at skatte og afgiftslovgivningen skal understøtte indgåelsen af sådanne

de aftaler som lovforslaget omfatter betegnes juridisk som pactum de quota litis altså aftaler hvor den økonomiske gevinst for rådgiver udgør en andel af sagens resultat således som det også er nævnt i det supplerende høringsbilag så når vi i lovforslaget og i denne debat bruger udtrykket no cure no pay

skyldes det altså at det er den måde hvorpå pactum de quota litis i almindelig tale

også stillet et spørgsmål til den socialdemokratiske ordfører

den socialdemokratiske ordfører der blev stillet spørgsmålet

det er nemlig sådan at forslaget ikke har tilbagevirkende kraft

et almindeligt udgangspunkt på skatteområdet at lovgivninger ikke undtager eksisterende private aftaler fra at blive behandlet efter ny lovgivning hvis for eksempel et skattefrit personalegode gøre skattepligtigt vil en sådan ændring ikke skulle undtage allerede indgåede aftaler mellem arbejdsgivere og lønmodtagere det samme gør sig

antog at det er sådan at en advokatvirksomhed kan tilbyde at føre en sag efter no cure no pay eller pactum de quota litis og der må jeg hellere for god ordens skyld

og tror at det er sådan understrege at det ikke er tilfældet det kan man ikke gøre det der

som bliver omtalt er altså at man ved hjælp af en

har mulighed for at kunne foretage det som populært kaldes no

no pay

selvfølgelig sige at jeg ser frem til udvalgsbehandlingen

vi skal i hvert fald nok gøre vores for at besvare de spørgsmål der måtte være også

ret teknisk karakter som jeg kan

helt ny form for forbrugerbeskyttelsespolitik der bliver ført igennem skattesystemet se

når man ser på forløbet over

fradrag for grundforbedringer nu har regeringen afskaffet fradraget fremadrettet man kan ikke længere klage over det der er alene nogle sager der ligger i en sagspukkel og dem har

meget opmærksom

de vilkår som borgerne har valgt at bruge rådgivning

hvornår har skatteministeriet fundet ud af at det her udviklede sig

er lidt svært at dokumentere bagefter men det må vi så finde ud af skatteministeren er jo også minister for et skattesystem der bærer på nogle helt grundlæggende principper og et af

er at der er symmetri i beskatningen altså hvis der er noget der er skattepligtigt for nogle

der fradragsret for andre og så vil jeg bare gerne høre hvorfor skatteministeren mener

er i orden at bryde med det princip når det gælder de her tredjemandstilskud for der er jo ikke fradragsret for den der yder dem men den der modtager dem

vil

det vil altså sige at advokater i danmark inklusive kammeradvokaten beregner sig noget mere hvis sagen vindes noget mindre hvis den tabes det fremgår af de regler der er stedfæstet i retsplejeloven

på den baggrund vil jeg da godt høre ministerens

det konsekvenser at anvende advokater i de her sager kommer man pludselig under

en regel der falder ind under det begreb der står i loven

man anvender jo netop en advokat der får mere hvis sagen vindes det fremgår jo af retsplejeloven og de dertil hørende regler vil det få konsekvenser sådan at folk får en anden skattemæssig stilling

tyve i retsplejeloven som jeg citerede lige før så jeg kender udmærket godt reglerne og det er jo deraf det fremgår at sagens udfald har betydning for den afregning der kommer fra advokaten og på den baggrund spurgte jeg ministeren betyder det så at man ved brug af advokat falder ind under

begrebet en andel af den økonomiske gevinst får vi andre skattemæssige konsekvenser ved brug af brug af en advokat i de her sager end vi ellers

vil dette krav sænkes med titusind kr

flere mennesker vil kunne benytte sig af forskerordningen

virksomheder til gode denne nedsættelse bør gøre danmark mere attraktiv for højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft da skatteforholdene nu bliver lempet og kan give en økonomisk vinding for de berørte det er vigtigt for venstre at det danske erhvervsliv får de mest gunstige vilkår

at skabe vækst og udvide deres aktiviteter for at de kan gøre det er det nødvendigt at de kan ansætte den bedste til jobbet uanset nationalitet og at deres ønskede kandidat faktisk har lyst til at flytte til danmark og arbejde de danske virksomheder har dog ikke stået så stærkt at de danske skatteforhold kan virke afskrækkende på udenlandsk arbejdskraft vi er på den måde måske gået glip af nogle højtspecialiserede personer som kunne bidrage positivt til virksomhederne man kan da i forlængelse

ikke undlade at undre sig over at nogle af folketingets partier taler bravt imod topskattelettelser samtidig med at de hylder det forslag

jeg skal med baggrund i i disse pointer meddele

herre ole birk olesen har haft lejlighed til

kan jo sige at der absolut er noget at komme efter i forhold til at

laveste indkomstgrupper i danmark et

behandle her er en ændring af kildeskatteloven som

mere muligt for for danske virksomheder at deltage i den internationale konkurrence om at tiltrække

at ser ud på i dag er helt centralt for danske virksomheder at de kan ansætte dygtig og kvalificeret arbejdskraft

som kan udvikle virksomheden og gøre at danske virksomheder kan gøre sig gældende på verdensmarkedet

det vigtigste råstof vi har det er alfa og omega hvis danske virksomheder skal kunne stå distancen i den internationale konkurrence

enhedslisten om en reform af international rekruttering med lovforslaget mildnes vederlagskravet så flere får adgang til beskatning under den såkaldte forskerordning forskerordningen giver lempeligere indkomstkatteforhold og kan derfor understøtte danske virksomheder når de rekrutterer højt kvalificerede udenlandske nøglemedarbejdere

det skal være muligt at tiltrække flere personer til vigtige nøglefunktioner i danmark

se at der bliver skabt flere arbejdspladser i danmark fordi specialister fra udlandet netop vil kunne bidrage til den nødvendige udvikling og vækst i de virksomheder

som jo er dem der bor og arbejder her i landet det

og at virksomhederne overholder reglerne på det danske arbejdsmarked om fair konkurrence og ordentlige løn og arbejdsvilkår

os alle sammen at danske virksomheder og jo i høj grad dem der gør sig gældende på verdensmarkedet er i skarp konkurrence med virksomheder verden over om at tiltrække den bedst kvalificerede arbejdskraft det er højt specialiseret arbejdskraft der

danske men også udenlandske virksomheder i stand til at udvide og udvikle deres

stiller vi danmark bedre i konkurrencen om de kloge hoveder og

og derfor kan socialdemokraterne støtte

for at tiltrække udenlandske højtlønnede mennesker til danmark for at yde et bidrag til det danske samfund er det så ordførerens opfattelse at det også kunne være nødvendigt med en lavere skat

de ikke smutter til udlandet hvor de kan få lov til at arbejde til en lavere skat end

som vil betyde en mere generel lempelse af topskatten men jeg vil også godt sige meget klart til liberal alliances ordfører at det mener jeg ikke er den rigtige vej at gå jeg mener

forkert og skulle der blive råd til yderligere skattelettelser

en del af skattereformen nemlig et øget øget beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere og at vi hævede pensionstillægget til de folkepensionister der har mindst for at nævne to eksempler og det er den vej

og de mange danskere er jo ikke blevet løftet ud af topskattebetaling

de tjener for eksempel tredstusind eller nioghalvtredstusind

udviklingsopgaver og derfor er der

forskellige værnsregler ind jeg er med på at der er nogle der ønsker at gøre mere generelt op med dem ligesom jeg er helt med på at liberal alliance har et skattepolitisk program som vil betyde en meget markant omfordeling i danmark

den logik som liberal alliances ordfører

borgere i danmark lad os tage et konkret eksempel hvis en udenlandsk

vigtig medarbejder kommer til danmark være en forsker tjener en million kroner om året det er nok ikke urealistisk

mange hundrede tusinde kroner om året

man er villig til at se på det at sænke skatten for for de højere indkomster fordi man kan se at de faktisk tilfører en værdi til det danske

tale om en meget konkret ordning en skatteordning for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere det ligger ligesom i titlen at det er en afgrænset ordning

at der ikke er tale om en generel varig rekruttering

med til for jeg mener det er vigtigt

afgrænsninger der gør at det her er en konkret ordning der bliver brugt til det der er hensigten nemlig at stille danske virksomheder i stand til at kunne deltage i konkurrencen om at tiltrække den nødvendige højtspecialiserede arbejdskraft der skal til

en meget højere løn fordi skatteprocenten er meget højere kan fru astrid krag ikke se det fuldstændig ulogiske i socialdemokraternes argumentation

det kan være af indtil fem års samlet varighed vi taler om at man skal have været ude af

i ti år og de værnsregler er vigtige og centrale for mig

af skattelettelser som venstre binder sig op på efter et valg

til de omtalte skattelettelser venstre vil give i bunden og

handler om at man vil nedsætte vederlagskravet i

nedsættes fra at man i dag skal tjene halvfjerdstusinde

i danmark styrke danske virksomheders konkurrenceevne

og dermed også øge vækstmulighederne i dansk økonomi for dansk folkeparti er det vigtigt at få nævnt at grunden til at vi kan støtte det her

greencardordningen hvor der jo var tale om en

sværere ved det man har jo set nogle historier hvor folk er kommet ind på

er jo ikke det der har været hensigten med det vi har ikke noget imod at det er let at få forskere og ind hvis det er det der er behov for men det skal altså også være målrettet så man

blandt andet begrænsede internationale studerendes adgang til dagpenge

at der i de andre partier som ikke synes det dog er den erkendelse at hvis man skal få

at man senere også sænker skatten for danskerne

er imod at man behandler udlændinge bedre end danskere men her kan jeg altså forstå at dansk

synes at udlændinge der kommer til danmark skal have lov til at betale meget mindre skat end danskere

så ud rammer nogle nøglefunktioner

der altså en masse andre folk som også bliver begunstiget

på om vi kan finde nogle ekstra penge man kan bruge på skattelettelser synes vi det skal være i bunden

reformen af international rekruttering gør det mere fordelagtigt for udenlandske vidensarbejdere at komme til danmark det bliver nemmere det bliver lettere og mindre bøvlet at rekruttere udenlandsk arbejdskraft

utrolig vigtigt at vi holder os det overordnede principielle for

i fremtiden er attraktive

nu er sagt meget om det her forslag om forskerskatteordningen som vi lemper sådan at vi nedsætter vederlagskravet fra cirka halvfjerdstusind

tredstusind kr og så kan man altid have den diskussion om

har vi også leveret på i den her regeringsperiode med et bredt flertal

vigtigt at vi hele tiden sammensætter vores arbejdsmarkedspolitik vores erhvervspolitik vores skattepolitik således at danmark står bedst muligt i kampen

de kloge hoveder og med det her forslag tager vi et gevaldigt skridt i den rigtige retning

der har gavn af det her og det er jo også sådan per definition at jo meget mere du tjener jo meget mere sparer du i skat

vi hele tiden sagt at man da så må give en lønforhøjelse hvis der skal mere til for at trække folk til landet i stedet for at begynde at bruge skattereglerne på en måde som vi ved også bliver misbrugt

misbrugt på den måde at det er en skattelettelse til folk der ville være kommet hertil alligevel det mest mest berømte eksempel på misbrug er sportsfolk og det er også danske sportsfolk der har været nogle år i udlandet som så kommer tilbage til brøndby eller fck eller hvor de nu kommer hen som også lige pludselig kommer ind under forskerordningen

en fodboldspiller det gælder også andre inden for underholdningsbranchen det gælder

kommer ind under den her ordning forskerordning fordi det lyder så pænt at kalde den sådan men det er jo ikke andet end en skattelettelse til til

til erhvervslivet der ønsker at ansætte nogle højtlønnede så vi er

lodret imod det har vi været hele tiden

altså den ordning at jo mere du tjener jo mere skal du

jo brugt som argument for at at det er man imod og at

det får man også ud af at støtte sådan en ordning som den vi debatterer i dag

derfor er det noget pjat at sige at det kræver en progressiv beskatning at få de

bredeste skuldre til at bære de største byrder det kræver bare en fast procentsats

bakker op og som vi også er aftalebundet af

det er en forudsætning for at tiltrække arbejdskraft til danmark

føre længere ud

alene at handle om udenlandske arbejdstagere det gælder også for danske arbejdstagere at de rejser ud af landet fordi beskatningen i danmark er for hård

ikke erkende at den mekanisme som gælder for udenlandske arbejdstagere der kommer til danmark også gælder for danske arbejdstagere som flytter til udlandet

problemet er jo lige stort

problem hvis vi ikke kan tiltrække en dygtig person som tjener en høj løn fra udlandet til danmark men det er jo også et problem at der er dygtige personer med høje lønninger i danmark som vi ikke kan beholde i danmark fordi de rykker ud af landet fordi beskatningen er alt alt for hård

den her er jo også udtryk for hvad regeringen mener er en realistisk beskatning hvis man

mennesker i danmark og tiltrække dygtige mennesker

forskerskatteordningen går altså ud på at man beskattes med otte procent arbejdsmarkedsbidrag og derefter seks og tyve procent

det burde være i danmark det er lige en tand under det som liberal alliance foreslår vi siger jo maksimum

men i hvert fald er det udtryk for at der er en erkendelse venstrefløjen i danmark om at beskatning og beskatningens størrelse har betydning for muligheden for at tiltrække og også skulle man mene fastholde dygtige personer i danmark som ellers ville have lyst til at rejse til udlandet så

saliggørende at vi her i folketingssalen hver gang vi behandler den slags lovforslag ser at venstrefløjen i princippet

snusfornuftig liberal tænkning omkring beskatning og danmarks konkurrencevilkår

med til at skabe innovation være med til at udvikle i danmark

vil alt andet lige betyde at vi har lettere ved at tiltrække udenlandsk arbejdskraft

den anden del er det mere principielle det er jo et fantastisk argument

s sf og de radikale som jo nok har ment det trods alt vi vil give dem

en erkendelse af at det at man sænker skatten på arbejde betyder at flere vil arbejde i danmark

nu taler om at vi vil sætte skatten på arbejde ned i danmark at s og sf nu erkender at det betyder noget

af

medfører det et mindreprovenu på to hundrede og fem og halvtreds million

der kommer så meget gang i det danske samfund og der bliver skabt så mange ting

for produktionen for innovationen for velfærdsudviklingen i danmark at flere giver den en skalle og udvikler nogle ting så vi støtter bravt

det og naturligvis har jeg også hørt enhedslisten som som jo har bekræftet at de ikke er en del af aftalen forslaget udmønter en del af aftalen om en reform international rekruttering det er altså en del af en større samlet reform og den reform har fire mål det skal være lettere og hurtigere for virksomheder at rekruttere international arbejdskraft der skal være lige vilkår for international arbejdskraft og ordninger der ikke fungerer efter hensigten skal målrettes danmark skal være bedre til at fastholde internationale studerende og modtagelsen og fastholdelsen af international arbejdskraft skal styrkes aftalen skal bidrage

til at styrke virksomhedernes konkurrencevilkår og dermed fundamentet for at skabe vækst og velfærd i danmark med det forslag som vi behandler i dag bliver det lettere at tiltrække personer til vigtige nøglefunktioner i danmark

indkomstskatteforhold og understøtter dermed danske virksomheders bestræbelser på at rekruttere højt kvalificerede udenlandske nøglemedarbejdere og forskere en af betingelserne for at anvende ordningen er i dag at medarbejderen har en løn på gennemsnitligt halvfjerdstusinde og sekshundrede kroner om måneden betingelsen gælder dog ikke personer hvis kvalifikationer som forskere er godkendt af en offentlig forskningsinstitution eller det frie forskningsråd når vederlagskravet bliver nedsat med det forslag der er til behandling i dag vil flere personer kunne blive omfattet af forskerskatteordningen flere højt kvalificerede nøglemedarbejdere vil styrke danske virksomheders konkurrenceposition i en stadig mere global verden og det vil øge vækstmulighederne i dansk økonomi det er også værd at nævne at nedsættelsen vil føre til flere job til danmark fordi de udenlandske specialister vil bidrage til at der skabes flere job til herboende jeg har

debatten forsøgt at lytte mig frem til om der var noget indhold af mere teknisk karakter med udgangspunkt i de indkomne høringssvar

selvfølgelig omvendt også sådan at hvis der som følge af denne konstruktive debat er noget i udvalgsbehandlingen som vi skal vende så ser jeg

selvfølgelig frem til en konstruktiv udvalgsbehandling hvor vi besvarer spørgsmål

varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved eksport adgang til salg af groftskåret røgtobak i løssalg hvilket betyder at cafeer der tilbyder vandpiber lettere kan sælge vandpibetobak lovligt ændringer af lov om afgift på skadesforsikringer herunder indførelse af oplysningspligt for agenter eller formidlere og præcisering af at vejhjælpsabonnementer er omfattet af afgiften justering af bekæmpelsesmiddelafgiftsloven så afgift af eksporterede biocidmidler kan godtgøres på et beregnet grundlag en etapevis indførelse af målerreglen i nox afgift for stempelmotorer og turbiner

af elafgiftslovens værnsregel mod skattetænkning for elektricitet der anvendes til belysning samt ordensmæssige præciseringer af en række bestemmelser i energiafgiftslovene der er tale om en lang række ændringer

er af en meget teknisk karakter overordnet set er det glædeligt at regeringen har taget fat på arbejdet med at lette byrderne for erhvervslivet det er der hårdt brug for danmark er et land hvor man meget nemt kan oprette en virksomhed men for nogle kan det være meget svært at drive virksomheden på mange områder stiller vi os selv dårligere ved at have mere strikse regler og højere afgifter end i vores nabolande

det her lovforslag indeholder en stribe justeringer der trækker i den rigtige retning og som erhvervslivet også bakker op om

en lidt dybere behandling af i

fra autoværkstedernes brancheorganisations

luftet en bekymring for at der bliver skabt en konkurrenceforvridende tilstand mellem de udbydere der opkræver vejhjælp som selvstændig ydelse

der udbyder den som en del af en pakkeløsning samtidig betyder lovforslaget at når autohjælp fremover skal betragtes som en forsikring så er der rent faktisk tale om en skattestigning

selvfølgelig kritiske over for

i forvejen alt for høje skatter og afgifter og endnu en stigning

trækker selvfølgelig i den forkerte retning et andet punkt

vedrører afskaffelsen af banderolerne på spiritusflaskerne selv om det kan virke som en

meget lille byrde at skulle påsætte et klistermærke på

er det rent faktisk bekosteligt og derfor er det umiddelbart også en lettelse for producenterne af disse produkter det er således at visse virksomheder endda får sat banderolerne på manuelt uden for danmarks grænser da det simpelt hen ikke kan

lade sig gøre maskinelt og det derfor vil være dyrt

med afskaffelsen af banderoler kan produktionshastigheden sættes op

til gavn for beskæftigelsen inden for det erhverv

er kommet nogle vurderinger fra blandt andet skattefaglig forening og vin og spiritus organisationen i danmark

til danmark og det er selvfølgelig også noget vi skal kigge på i lovbehandlingen

overordnet set er det et positivt lovforslag der trækker i retning af et mere simpelt afgiftssystem så

i målrettet og systematisk på at forenkle regler for de danske virksomheder

på direktørniveau som peger på de største byrder for virksomhederne

også her de kommer med forslag til forenklinger

er det ganske simple at give virksomhederne luft til at gøre det

nemlig at skabe udvikling og arbejdspladser

regler på arbejdsområdet fra mere enkle regler om gasmålinger hos kogekunder over genetablering af sanktionsmulighed for kørsel uden betaling af

det sidste forslag altså forslaget om at afskaffe banderole på spiritus så virksomhederne fremover slipper for at sætte banderoler på spiritusflaskerne inden salg er en af de

ændringer og forenklinger som har fået en del kommentarer fra de høringsberettigede

parametre der indgår i kontrollen så som

vi fleste varer som er afgiftsbelagt

ikke på vores chokolade vi finder det ikke på øl

ved at ophæve banderolerne bliver spiritus på den måde sidestillet med vin banderolerne på vin blev fjernet i to tusind og et og vurderingen er at det på det her område ikke har givet problemer

og derfor er der ikke noget ude i virkeligheden der gør at vi vi skulle øge bødestørrelsen for illegal handel men sympatisk er det at man er optaget af det og bekymrer sig for det vi har søsat virksomhedsforum for enklere regler vi har nedsat erhvervsbeskatningsudvalget vi har efterhånden vedtaget og gennemført en række af vækstplaner samtidig har vi kigget

på forskellige afgifter der har hæmmet væksten fedtafgiften iværksætterskatten multimedieafgiften og på

hvor vi kæmper for at gøre det nemmere drive virksomhed i danmark og dermed også at være med til at skabe arbejdspladser

at ændre i hele tre og tredive forskellige lovgivninger i ét lovforslag

på at mindske brugen af de her samlelove for når man ændrer tre og tredive forskellige lovgivninger i ét lovforslag

som sagt mange forskellige ting jeg vil ikke gå i dybden med ret mange af

den første er afskaffelsen af banderoler på spiritus

jo sådan at banderoler ikke har nogen

kan man

manuelt og sætte banderolerne på i forhold til mange andre ting som kan køre ret hurtigt igennem et transportbånd på den måde kan man sige at det er en god lempelse i forhold til den del af branchen

at tage højde for inden vi bare gør det her og det er jo frygten som også er nævnt af andre ordførere for at der kan komme noget illegal handel fordi det nu bliver sværere at spotte at det

udenlandsk sprut der står på hylderne så jeg vil gerne annoncere at vi i udvalgsarbejdet

at spørge lidt ind til hvad man har tænkt sig i forhold til kontrolindsatsen kunne det være en man hævede bøderne og hvad ville det eventuelt have

ville snyde med det umiddelbart er vi med på at det

branchen men der er altså den del med svindel vi er nødt til at kigge lidt nærmere på

en anden lille ting jeg vil nævne er den ændring i forhold

til løssalg af groftskåret røgtobak som jeg synes giver god mening i danmark kan vi jo ikke længere sælge cigaretter og anden tobak i løssalg

at vandpibetobak nu kan

så man derved tillader løssalg det giver god mening at

at man genetablerer sanktionsmuligheden for kørsel uden betaling af vejafgift en sanktionsmulighed der blev ophævet den første oktober to tusind og otte da man digitaliserede vejbenyttelsesafgiften da fjernede man naturligt også den straffebestemmelse

nu var digitaliseret men det der så var lidt underligt i det

kørt siden to tusind og otte og frem til nu uden

noget mærkværdigt at man ikke har reageret på det noget tidligere så jeg

regering men også den tidligere regering men det overordnede

og mindske byrderne for erhvervslivet og færre byrder giver jo

og derfor er vi rigtig positive over for det men vi vil lige have spurgt lidt mere ind til

man taler meget om cost of doing business

der ser man ofte på de her primære faktorer som løn vil sige lønkonkurrenceevne og skattepolitikken men cost

business altså omkostninger ved at drive forretning

også om byrder jo flere byrder der er jo flere administrative regelefterlevelsesting

desto større ressourcetræk er der ude hos virksomhederne så det er også en parameter som betyder noget for virksomhedernes omkostningsniveau det vi gør her

sådan under ét at

lempe på det administrative pres

rigtig vigtigt jeg synes vigtigt at man i skatteministeriet har den tilgang

ikke kun handler om at få provenu i statskassen

se på hvad det er der skaber vækst ude i erhvervslivet så samlet set

vil jeg sige at det er et lovforslag som vi i den grad kan bakke op om

jeg tidligere har set selv om jeg synes jeg har set en del

nogle der siger at det er forkert at bunke det sådan sammen og det er sådan set et synspunkt jeg

deler fuldstændig dog vil jeg sige at man

vi ikke været færdige her lige med det samme hvis hver enkelt skulle igennem den trummerum så jeg

giver en større retssikkerhed eller større lovgivningskvalitet at dele tingene op jeg tror vi alle sammen ville have haft det samme døje med tre og tredive særskilte lovforslag som vi har haft med

gennem tiderne synes det har været værst

i den ene del af lovforslaget og så noget i den modsatte retning i den anden del af lovforslaget det har vi set eksempler på

et tilforladeligt lovforslag og så er der lige pludselig en lille ting der synes jeg det er meget vigtigere at være opmærksom

måske er okay sammenlignet med alternativet altså tre og tredive adskilte lovforslag

er nogen der giver os advarsler om at her er der noget der er forkert så må vi jo tage det op i udvalgsarbejdet jeg hører til dem der også mener at det med at fjerne banderolerne fra spiritusflasker er en dårlig idé jeg er sikker på

muligheden for for snyd og smugleri og det synes jeg er en dårlig idé

forhindrer begyndende momssnyd fra de finansielle virksomheder og det er klart at når jeg læser sådan noget op

til at banke ekstra varmt for lovforslaget så

enkelte tilfælde hvor jeg har sagt at krav om opdeling svarer mere til en slags politisk drilleri

saglig begrundelse og det er der som regel når partier

om at få et lovforslag opdelt så de kan stemme for det de er for og imod resten så støtter vi opdeling og det vil vi også gøre i det her tilfælde

vi stiller ændringsforslag om opdeling

ved nemlig det forhold at man nu vil til at betragte vejhjælp

og vil til at indføre en forsikringsafgift på

er for mig ikke indlysende at vejhjælp er en forsikring for mig er det en

jeg kan ikke rigtig se at det her med vejhjælp skulle adskille sig fra det det er en konkret ydelse og det er ikke noget med udbetaling af en pengesum

vi må så gøre vores stilling op i løbet af behandlingen af lovforslaget altså om vi er så skeptiske over for det at vi ikke vil stemme for hele lovforslaget

at det her med vejhjælpen skal hives ud i et selvstændigt

og hvis de andre borgerlige partier i folketinget støtter det ændringsforslag så

det sådan sådan at lovforslaget vil blive delt det det er ikke sket tidligere og det forventer jeg heller ikke vil ske

ud og forbruget af penge ud i en anden lov så kan man få lov til at stemme for det gode og undgå at stemme for det dårlige selv om de to ting hænger sammen fordi indtægten er forudsætningen for udgiften der har vi stemt imod der synes vi at det er at løbe fra ansvaret eller drilleri men vores normale tilgang

forslag om opdeling af lovforslag er

partier at stemme efter deres overbevisning i salen i det her tilfælde er det det det handler om

og derfor vil vi da gerne hvis vi troede det nyttede noget stille ændringsforslag om at det skulle opdeles vores erfaring er bare at når vi gør det stiller den slags ændringsforslag så er det fuldstændig ligegyldigt hvilken grund vi har fordi enhedslisten

om at få en opdeling og det med banderoler på spiritusflasker tages ud så man kan stemme særskilt om det

på forskellige konkrete områder som gør livet lidt nemmere fjerner noget af bureaukratiet

flere andre også har været inde på som vi godt vil dyrke noget nærmere

banderolerne

det gør livet lidt nemmere hele vores udgangspunkt

sørge for at det er nemmest muligt at drive forretning det er nemmest muligt at etablere virksomhed

det giver altså nogle problemer nogle udfordringer at banderolerne skal på de her flasker det er den ene side af mønten

det er sværere at kontrollere

er interesseret i mere smugleri

også konkurrenceforvridning i forhold til de lovlige importører af

andre så får nemmere ved måske at lave en slags ulovlig parallelimport så det skal vi i hvert fald have dyrket under udvalgsbehandlingen hvad kan man gøre for ligesom at skærme den lovlige import og for at stoppe den ulovlige parallelimport en anden del som vi er opmærksomme på er vejhjælpsproblematikken det vil alt andet lige

og hvis det bliver lidt dyrere for nogle vi erkender at

rigtig mange penge men det betyder alligevel noget at man lægger en

vil konkurrencen blive lidt dårligere af det så det vil vi også

dyrket og diskuteret under udvalgsbehandlingen men som udgangspunkt er vi positive over

kan man jo netop sige at det er det som er den svære balancegang når vi netop

som regel er regler indført af en

begrundelse og når vi så bliver mødt med et synspunkt fra

erhvervslivet om at der er en regel som er bøvlet jamen så er det jo

afskaffe eller at lempe den pågældende regel

hvert fald gerne takke for den modtagelse der har været af dette lovforslag og det er fuldstændig rigtigt som flere har sagt og det erkender jeg gerne at det er et lovforslag som er lidt af en mundfuld uanset om man så kalder det alt godt fra havet eller romkuglen eller hvad der ellers er blevet sagt undervejs i debatten

forstået på den måde at det her er et forslag som består af mange forskellige elementer men jeg vil dog så også samtidig understrege

der jo altså er den linje i det at det overordnede formål med lovforslaget

forenkle en række administrative regler på afgiftsområdet

den forbindelse mindske de administrative byrder

som eksempel på det kan jeg nævne forslaget om forenkling af registreret varemodtageres adgang til at få afgiftsgodtgørelse ved eksport af afgiftspligtige varer

også forslaget om afskaffelse af banderoler på spiritusflasker vil medføre en stor lettelse for virksomheder der således fremover ikke skal sætte banderoler på spiritusflaskerne

par ordførere som gjorde sig bemærkninger blandt andet herre mads

dansk folkepartis ordfører

til den illegale handel er der ikke noget der tyder på at en

medføre en øget illegal handel i to tusind og et blev banderolerne på vin fjernet

hvilket ikke gav anledning til problemer men men selvsagt kan

en ordens skyld oplyse at bødeniveauet i dag er sådan at hvis man finder ulovligt importeret

skal man selvfølgelig først og fremmest betale den unddragelse

og dertil kommer så en bøde som udgør halvanden gang den unddragelse

hvor bøden lægges men vi kan godt vende tilbage til spørgsmålet om

dette i udvalgsbehandlingen også hvis der

område

generelt med at lette erhvervslivets administrative byrder og dermed gøre det enklere

på det kunne være at nævne de betydelige lettelser der følger af vækstplanerne herunder tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgift forenkling og lempelse af elafgift afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift ophævelse af sodavandsafgiften

initiativerne i lovforslaget her ligger i forlængelse af regeringens tidligere arbejde som skal sikre at de danske virksomheder får de bedste betingelser for at konkurrere på det globale

som pålægger denne afgift i forbindelse med vejhjælpsabonnementer andre der udbyder vejhjælpsabonnementer betaler altså ikke den samme afgift så formålet med lovforslaget er altså at fjerne den konkurrenceforvridning som er indbygget i det så det fremover klart fremgår af loven at der er en ensartet afgiftsbetaling på vejhjælpsabonnementer uanset hvem udbyderen så

skabe ensartede

i forhold til det forslag der var i høring

gjort for at imødekomme virksomhedernes ønske om at der gives tid til at implementere de nødvendige it systemer så de kan håndtere betalingen af denne skadesforsikringsafgift på lige vilkår med forsikringsselskaberne så

gerne takke for debatten som har været vidt omkring også omkring forskellige procedurer i folketinget det er jeg helt sikker på er et emne som folketingets præsidium vil drøfte og som de plejer at drøfte med jævne mellemrum

i huset og lukker huset af

forsikringsydelser fordi

åbenbart for mange ligger et stykke tilbage så derfor lige lidt historieskrivning for der var faktisk ikke grænser for hvor store og milde gaver der ville vælte ud over danskerne hvis blot vi fik en ny regering

jeg tror at de fleste kan huske tolærerordning i skolerne færre børn i klasserne pensionstillægget skulle øges med fem tusind

alle overførselsindkomster skulle hæves med to tusind kr dagpengereformen skulle rulles tilbage efterlønsordningen skulle der ikke røres ved ulandsbistanden skulle hæves til en procent af bni og kommuner og regioner

havde udsigt til bugnende budgetter da vk regeringen

del af genopretningspakken lagde et loft over fradragsretten for faglige kontingenter på tre tusind kr

rødglødende i det glitrende valgpapir fair løsning

heller ikke nogen slinger i valsen denne stramning skulle rulles tilbage

til ni hundrede million kroner nu ved jeg godt at

indrømme at det var underfinansieret med et sted mellem to og tyve og ni og tredive milliard

det er måske den virkelighed der så også har ramt regeringen på det her område når man så rent undtagelsesvis forsøger at indfri et valgløfte

engang gøre det fuldstændigt for forhøjelsen af fradragsloftet beløber sig til to hundrede og fem og halvtreds million kroner i varig virkning og det er dog alligevel et stykke fra de ni hundrede million

som socialdemokratiet og sf lovede i sidste valgkamp men løftet var selvfølgelig også at afskaffe loftet og ikke bare at forhøje

må regeringen jo selv ligge og slås med

synes vi at det her forslag er en dårlig måde at give en skattelettelse på for det virker ganske enkelt som om regeringen har mere travlt med at betale tilbage til fagbevægelsen i sidste øjeblik inden det forestående folketingsvalg end at gøre noget der kan være hjælpsomt for danskerne og dansk økonomi i stedet for at give en skattelettelse til folk

der altså i vores optik

venstre langt mere ræson i at give alle danskere på arbejdsmarkedet en lettelse det ville være med til at sikre at det bedre kunne betale sig at arbejde og det er der absolut brug for men regeringen synes åbenbart at det er vigtigere at det bedre kan betale sig at være medlem af en dyr fagforening end at det bedre kan betale sig at arbejde i venstre synes vi at der er alt for mange danskere for hvem det ikke kan betale sig at arbejde

moderniseret kontanthjælpsloft og nedsættelse af skatten for folk med små arbejdsindkomster øger forskellen på at være på passiv forsørgelse og i aktiv beskæftigelse det er der brug for det viser de seneste mediehistorier jo med al tydelighed også det skal bedre kunne betale sig at arbejde for at få flere i beskæftigelse

vi altså også i al beskedenhed

for de mange danskere der hver dag går på arbejde med ingen eller kun meget beskeden gevinst ud af det

mærke at det gør en forskel at de hver dag går på arbejde det skal kunne mærkes på pengepungen

synes vi i venstre at det bedre skal kunne betale sig at arbejde vi synes ikke at det bedre skal kunne betale sig at være medlem af en dyr fagforening så vi bruger i stedet for pengene fra det her lovforslag

at det skulle rulles tilbage med det samme har vi ikke set noget

vi

skattepolitik oven på den der er gældende i det øjeblik magten måtte skifte men jeg må bare sige at

jo er fair snak at man hellere vil prioritere at folk kan få et større fradrag for at være medlem af en dyr fagforening end at tage initiativer der skaber vækst og private arbejdspladser i danmark det er det vi

til de mest velhavende i landet

enten under eller ufinansierede i

kunne modtage

og knap til småkagerne for andre

rustet til krisen de gode tider

og så blev sat til at

en begrænsning af deres fradrag for kontingent til de faglige organisationer

når vi faktisk behandler lovforslaget i dag

og at fradrag for fagforeningskontingenter fra vkos tre tusind kroner til seks tusind kroner fra og med to tusind og femten

at jeg synes det er lidt af en gangsterretorik at bruge om det

venstres omgang med penge eller den modvilje man har mod at mennesker organiserer sig om at

som socialdemokrater

jævnbyrdigt samarbejde mellem lønmodtager arbejdsgiver og det offentlige

gode aktive fagbevægelser og arbejdsgiverorganisationer rigtig vigtigt for den måde vores samfund fungerer på

fradrag for det faglige kontingent styrker samarbejdet om netop den model som danske finansministre gennem tiden har rejst rundt i verden og fortalt

plejehjem og hoteller rundtomkring i hele landet

milliard til kampen mod social dumping og med finansloven for to tusind og femten har vi afsat yderligere en hundrede og tyve million kroner frem til to tusind og atten

skat arbejdstilsynet og politiet i to tusind og femten kan fordoble antallet af kontrolbesøg ude på arbejdspladserne

i oplagt forlængelse af hele den indsats for stærke fagbevægelser i danmark og den danske model

tretten otte og halvfems af treogtyvende december to tusind og tolv

perioder med bopæl eller beskæftigelse i danmark når man skal

det her lovforslag altså rigtig meget rimelighed

for det faglige kontingent hvis regeringsmagten skifter på

godt tænke mig at vide hvor mange arbejdspladser der kommer ud af det her forslag og hvilken gavnlig effekt det har på

jeg ved ikke om det er det her forslag der skal betragtes som noget der fremmer vækst og beskæftigelse vi

at forstå venstres modvilje mod noget af det der er helt grundlæggende i det danske samfund nemlig at mennesker organiserer sig

at skabe et bedre arbejdsliv for sig selv og for andre og

af det danske arbejdsmarked mod arbejds og lønvilkår som man ellers

tvivl om hvor meget man skal lægge i at herre claus hjort pedersen var for nogle år tilbage kom til at drømme om

muligheden for at konkurrere med tyske lønninger og jeg vil bare

til at stå på socialdemokraternes program at nærme os en tilstand hvor man kan være arm trotz arbeit

det er det her altså med til at sikre måske er det det venstre mener der skal til det synes jeg er en uhyggelig

og så vælger man det her og jo så kan det

engang indfrier sine egne valgløfter men

astrid krag jo så selv stå ved og forklare

hvorfor dette løfte ej skulle tages

det tal ligger relativt tæt på det vi tidligere har talt om så

en dag hvor vi netop har behandlet en udvidelse

af den skatteordning der gør at danske virksomheder kan konkurrere globalt om de klogeste hjerner til nøglemedarbejderpositioner

i danske virksomheder skal have at vide at vi ikke er optaget af hvad der sker i verden omkring os og at det ikke har nogen betydning det

høre hvilke ord man skal have lagt i munden af venstres ordfører og havde

er i finansloven der er med til at sikre vækst og job men det må vi så tage i en anden

ikke længere seks tusind kroner værd

om ti år vil det måske være

socialdemokraterne til den tid så vil hæve det igen altså vil socialdemokraterne til regulere det opad

til for at styrke og sikre den danske model ti år frem i tiden tror jeg ikke at herre ole birk olesen kan få nogen til at stå og lave en udtømmende liste over

at vi er dybt optaget af at kæmpe for et ordentligt dansk arbejdsmarked uden social dumping og uden asocialt løntrykkeri det vil vi blive ved med at være og i modsætning til

følger vi det også op med en økonomisk prioritering af området så skat sammen med andre myndigheder kan gennemføre langt flere kontrolbesøg

og halvtreds million kroner men det første år koster det altså fem hundrede og halvfjerds million

og så koster det fem hundrede og fem og tredive million

ser ud som det ser ud og det er finansieret i det finanslovsforslag der ligger hvad der så vil blive en del af finanslovsforhandlingerne om ti år kan jeg ikke forudse men jeg kan give en garanti som jeg allerede har

nemlig at kampen mod social dumping og for at vi har en ordentlig

kan løfte lønmodtagernes interesser vil herre ole birk olesen også se socialdemokraterne stå i spidsen for næste år næste år igen året efter det og sågar også

ret normal taktik lige meget hvilken regering der nu

bare sige tak fordi det er så befriende let gennemskueligt at det

forhøje loftet over fradrag for fagforeningskontingenter fra i dag tre tusind kroner til seks tusind

på arbejdsmarkedet i danmark er vi rigtig glade for den danske model hvor arbejdsmarkedets parter

arbejdsgiverne på den ene side og arbejdstagerne

er en god balance i styrkeforholdet imellem de to

skabt en ubalance i andre lande er det politikerne

synes jeg ikke det skal være i danmark

der også er en styrke i fagforeningen derfor synes vi i

kan bevare den gode model en anden god grund synes vi

velfærdsturisme og social dumping hvor

nu at hæve fradraget for fagforeningskontingenterne igen så vil jeg lige kort

lovens andet element som der ikke er så mange der har været inde på

for så vidt angår færøerne og grønland

fradraget for fagligt kontingent sådan som man ellers gjorde det i forbindelse med genopretningsaftalen hvor man jo

reduktion af fradraget

vil vi ikke frede nogen områder dermed ikke sagt at det her vil stå først for for det vil det ikke men jeg kan ikke

hvor stor modstanden så vil være fra dansk folkepartis side hvis nogle andre skulle bære det her forslag ind til bordet igen

en stærk fagbevægelse i danmark vi synes det er et godt redskab vi har blandt andet til at bekæmpe social dumping

vi støtter det her forslag vi

øger vi loftet over fradrag for fagforeningskontingenter og som tilhænger af

er jeg ganske tilfreds med dette lovforslag det som er utrolig vigtigt for den danske model er at der på begge sider

at melde sig ind i fagforeninger og på den anden side

man vil kunne se forskydningerne sådan på den korte bane men jeg mener

vi har en arbejdsmarkedsmodel som på nogle områder er udfordret

bevidst flyttede opgaven længere væk fra fagbevægelsen og over i kommunerne på trods af at man vidste at kommunernes evne til at skaffe folk arbejde var ringere end arbejdsformidlingens

det forslag som vk regeringen gennemførte

dansk folkeparti hvor man forringede fradraget for fagforeningskontingent det var selvfølgelig for at svække fagbevægelsen

man kan tage en hel del andre eksempler på hvordan blå blok har en klasseren politik i forhold til at svække

muligheden for at fradrage kontingent til

der skal være et fradrag på seks tusind kroner i

vil man da også mene at der skal være et fradrag på seks tusind kroner korrigeret for inflation i de kommende år man vil vel ikke bare lade det være ingenting værd efter tyve år fordi man ikke har inflationsreguleret det så den

sat til at være to hundrede og fem og halvtreds million

vel ikke den reelle omkostning som

jeg tror at partierne bag forslaget vil inflationsregulere

at den varige omkostning nok nærmere er de fem hundrede og halvtreds

jo også en slags penge det er faktisk så mange penge at hvis man i stedet brugte

på at hæve beskæftigelsesfradraget

lidt hovedregning betyde at enhver dansker i arbejde ville kunne slippe med en skatteregning der var to hundrede kroner billigere

de to hundrede kroner får hver dansker i arbejde så ikke fordi regeringen beslutter sig for at det kun er folk der har

folk der ikke har medlemskab i en dyr rød fagforening skal ikke have nogen lettelse overhovedet

vi har det sådan at hvis man kan give en lettelse på to hundrede kroner til alle i arbejde foretrækker vi klart det frem for at man giver en større lettelse til folk der har

her og vi støtter det heller ikke fordi vi har en forventning om

at det her bliver afskaffet igen og vi i stedet kan bruge den samme samme halve milliard på at hæve beskæftigelsesfradraget så alle får gavn af den her lettelse af skatten og ikke kun folk der er

regeringens finanslov er jo heftigt underfinansieret og

et underskud på foreløbig tres milliard

men det er kun under forudsætning af at man har en høj vækst i det danske samfund og oliepriserne er alt for høje i forhold til hvordan de i virkeligheden forventes at være

tres milliard kroner så det her er

en fradragsmulighed for røde fagforeningskontingenter som der slet ikke er finansiering til i regeringens planer

den slags ting falder ud at tiden er knap

at høre herre ole birk olesen om han overhovedet ikke anerkender forskellen på de overenskomstbærende fagforeninger som er i hovedorganisationerne som har medlemsdemokrati

infrastruktur der går helt ud på arbejdspladserne og så de gule fagforeninger anerkender herre ole birk olesen slet ikke at der er en

noget finansiering til hvis det her kan bruges som en del af finansieringen og de andre partier i det flertal der måtte lette skatten er enige om det

vi acceptere det det væsentlige for os er at skatten bliver lettet for folk i arbejde så spørges der til om jeg ikke anerkender at der er

noget af det som de røde fagforeninger står for er jo fint og udmærket men der er også noget som de røde fagforeninger står for som er dårligt for

synes jeg det er dårligt at de giver en masse tilskud til

fordi det ikke fremmer at vores samfund udvikler sig i en positiv retning for jeg mener

bunden af indkomstskalaen skal sænkes det her kan være med til at finansiere det men det kan også være at man vil fremlægge nogle andre forslag sagen er jo at de skattelettelser

end det her lille isolerede forslag vil kunne give finansiering til så vi skal under alle omstændigheder

at hæve fradraget det synes jeg er diskriminerende og forskelsbehandlende

fagforeninger som for øvrigt gør det ganske udmærket på de områder hvor de forvalter lønmodtagernes interesser men hvor de netop ikke bare bedriver politik så man forskelsbehandler altså

vil være medlem af en rød fagforening i forhold til dem som er medlem af en rød fagforening vi synes at man skal bruge pengene til at sikre at det altid kan betale sig at arbejde

hæver beskæftigelsesfradraget og i det hele taget kigger på hvad

der forhindrer folk i at give den en ekstra skalle og yde en ekstra indsats

vi sikre at det for flere kunne betale sig at arbejde vi er imod forslaget her vi er for fagforeninger og også for at de har nogle gunstige fornuftige vilkår

at man favoriserer nogle lønmodtagere frem for andre bare fordi de vil melde sig ind i nogle bestemte

regering indførte optjeningsprincippet for

blev færinger og grønlændere også ramt af optjeningsprincippet

færinger og grønlændere undtaget fra det her optjeningsprincip nu går man så videre og giver

bare kvittere for den meget fine håndtering af den her sag som regeringen har vist

først gik ind og ændrede det

nu endda giver kompensation det synes jeg er fornemt så tak for det

skal ikke gøre den unødigt meget længere men blot konstatere at jeg er

med dette lovforslag udfører i praksis hvad regeringen sf og enhedslisten er blevet enige om i forhold til

fornuftig finanslovsaftale for to tusind og femten hvor sundhed velfærd og arbejdsmarked prioriteres i forhold til

understrege at det er klart

drøftet ikke blot med færøske politikere

og jeg også glad for den løsning som vi har fundet

forhandlingen er åbnet og den første der har ordet

faglærte og ufaglærte og baggrunden for det er en aftale som regeringen har indgået med da

og lo endvidere er der den særlige ting ved lovforslaget at også de kunstneriske og maritime uddannelser nu kommer ind i familien af uddannelser og minsandten om ikke

er et lille link over til

uddannelse er den her regerings helt store prioritet og indsatsområde

men uddannelse er ikke en statisk ting men noget man bliver gennem hele livet både formelt

det kræver derfor også at der er ordentlige muligheder for videre og efteruddannelse

det som det her lovforslag er med til at sikre vi vil konkret gøre tre ting

de kunstneriske og maritime uddannelser

det samme regelgrundlag som universiteter erhvervsakademier og professionshøjskoler har for at udbyde udbyde efter og videreuddannelse særlig det maritime erhverv udvikler sig meget over tid

det selvfølgelig vigtigt både for medarbejdernes jobmuligheder og for de danske virksomheder at vi er med helt fremme i opkvalificeringen inden for det område samtidig vil de videregående kunstneriske uddannelser få bedre mulighed for at udvikle uddannelsestilbud der retter sig mod faglærte for det andet bliver uddannelsesinstitutionernes mulighed for at opnå tilskud til realkompetencevurderinger bedre det vil være en fordel for mange faglærte som får mulighed for at få adgang til en eller få forkortet en uddannelse med baggrund i deres

kan fravige kravet om at ansøgere på forsvarets militære diplomuddannelse skal have mindst to års erhvervserfaring i stedet forventer man

være muligt at opnå de nødvendige kompetencer på særlige forløb inden for forsvaret med dette lovforslag

vi altså bedre sammenhæng mellem uddannelser og giver endnu bedre mulighed for at

det er både glædeligt for de studerende som får mulighed for at blive endnu dygtigere

glædeligt for de arbejdspladser der får en endnu stærkere

er gode muligheder for at sikre sammenhæng også til familielivet det er vigtigt i uddannelsessystemet at sikre at man ikke hænger fast

for de reelle kompetencer som er opnået på arbejdsmarkedet men som ikke er dokumenteret officielt endelig etableres der bedre mulighed for adgang til videregående uddannelse for faglærte på det kunstneriske

det er både meningsfuldt og fremadrettet at satse på at sikre uddannelsesmuligheder for alle og det her lovforslag med fokus for mulighederne for faglærte tager netop hånd om en gruppe hvor det kan være vanskeligt og

at der ikke er barrierer som hindrer uddannelsen

og efteruddannelse er jo sådan set helt essentielt for at sikre flest mulige mennesker

over et livsforløb derfor er vi også glade for at vi med det her lovforslag kan kan udmønte dele af netop det initiativ forslaget medfører konkret som flere ordførere også allerede har gjort rede for at de kunstneriske og de maritime uddannelsesinstitutioner bliver omfattet af

til lov om åben uddannelse således vil der være

de kunstneriske og maritime uddannelsers muligheder for at tilbyde

på den baggrund kan man konkludere

også kan blive faglærte altså at alle får bedre mulighed for efter og videreuddannelse i sf synes vi det er meget positivt at også de maritime og kunstneriske uddannelser nu underlægges det samme regelsæt for voksenuddannelse som professionshøjskoler erhvervsakademier og universiteter

at forsvarets uddannelser også kommer med i den her rækkefølge det der jo er det

gennemgående her er at der sikres en større fleksibilitet og nok så vigtigt at man tager udgangspunkt i den enkelte og den enkeltes

det hilser vi meget velkommen det sker jo bla

ved at man kan få en realkompetencevurdering og derfor

ikke skal uddanne sig unødigt hvis man allerede har de kompetencer der skal til

set meget positivt stemt og forhåbningsfuld lige præcis omkring det punkt der angår de maritime uddannelser der ligger et rigtig stort potentiale også erhvervsmæssigt og produktionsmæssigt i de maritime miljøer

noget af det der bliver satset på her så med lovforslaget kan vi faktisk sørge for at mennesker som har stort kendskab til et fag også får tilskrevet de

til at få meritoverført sine kompetencer på arbejdsmarkedet

sige at hvis man allerede kan noget kan man få det anerkendt og man vil kunne bruge det i sin videreuddannelse og få en plads på arbejdsmarkedet

på hvordan uddannelsessystemet

et godt samarbejde med både dansk arbejdsgiverforening og lo netop

imødeser og imødekommer det ønske der var med vækstpakken fra to tusind og fjorten den aftale der var her

arbejdsmarked med den uddannede gruppe af folk som der er brug for så lovforslaget lægger også op til at de nye tekniske og produktionsorienterede uddannelser

en så stor fleksibilitet at man rent faktisk som voksen går i gang med opkvalificering og efteruddannelse og at man kan bevare sit familie

sf at uddannelsesniveauet i danmark øges så flere faglærte og ufaglærte får bedre muligheder for at videreuddanne eller efteruddanne sig

og inden for forsvarets uddannelser og det mener vi at

at det både kan være med til at udvikle vores arbejdsmarked

det jo også kan være med til at sikre at den enkelte kan komme videre hvis man for eksempel har været ude for en arbejdsskade eller af andre årsager

en række institutioner så det er sådan set meget godt men jeg vil ikke undlade at sige at i liberal

er vi optaget af mere generelle reformer hvor byrderne lettes for danskere der arbejder og for de virksomheder

letter vi skatter og afgifter vil der blive mere luft til at virksomhederne selv kan efterspørge og tilkøbe efteruddannelse og på den måde opkvalificere arbejdskraften men tilbage til

det er så en justering i forhold til det gældende system som man kan sige grundlæggende

måske giver god mening i forhold til det vi altså har så på det grundlag kan vi stemme

på jeg er rigtig glad for

og lo om en række initiativer til at sikre både ufaglærte og faglærte bedre efter og og videreuddannelsesmuligheder der er flere ordførere der har nævnt det men med lovforslaget omfattes både de maritime og de kunstneriske uddannelsesinstitutioner af det generelle regelsæt for de videregående

det betyder jo så at der kommer til at gælde de samme regler for videregående efter og videreuddannelse inden for hele uddannelses

kunstneriske uddannelsesinstitutioners muligheder for at udbyde videregående efter og videreuddannelse for faglærte

med en harmonisering af regelsættet netop for efter og videreuddannelse på

fremmer vi så også regeringens målsætning om netop at højne kvaliteten i de videregående uddannelser og skabe bedre sammenhæng mellem uddannelserne med med lovforslaget forbedrer vi uddannelsesinstitutionernes muligheder for at opnå tilskud til individuel realkompetencevurdering

vægt på nemlig at faglærte netop får bedre muligheder

at få afkortet deres uddannelse

får uddannelses og forskningsministeren

det muliggør også mere fleksibilitet og og mening i forhold til at forsvarsministeriet så kan fastsætte regler om adgangskrav til forsvarets militære diplomuddannelse hvor kravet om erhvervserfaring kan opnås gennem et særlig kvalificerende forløb men inden for

mulighed for at få akkrediteret sin nye militære diplomuddannelse som en formel del af efter og videreuddannelsessystemet for for voksne mit håb er jo at lovforslaget

samlet vil bidrage til at styrke mulighederne for videregående efter og

jeg ser frem til den fortsatte behandling af lovforslaget

besluttet at man nu i højere grad skal kunne få adgang til sammenlignelig information om kvalitet og relevans

både spørgsmål om ledighed erhvervsindkomst beskæftigelse timetal og så videre

studerende vurderer kvaliteten og hvordan de færdiguddannede vurderer deres uddannelses relevans

de har haft efter uddannelsen

hjemmesiden hedder og hvis det kan blive almindeligt at man søger oplysninger der før man

det kunne begrænse en hel del omvalg og en hel del frafald forsøget skal i hvert fald gøres og derfor støtter vi lovforslaget vi synes også det er rimeligt at man kan stille krav om at ansøgere får oversat de eksamensbeviser som de lægger til grund for deres

det er kun ret og rimeligt at institutionerne kan spare penge til oversættelse

den gensidige nordiske forpligtelse bevares fuldt ud så der altså ikke sker nogen begrænsning af nordiske studerendes muligheder for at søge optagelse i andre nordiske lande og det gælder også islandske og

om både studerende og færdiguddannede

ligger der også i lovforslaget nogle mindre ændringer både i forhold til at udenlandsk personale tilknyttet

kan stille krav om oversættelse af dokumentation for udenlandske uddannelseskvalifikationer når man søger om optagelse på en videregående uddannelse

som skal tilgodese og komme

men det centrale i lovforslaget er altså at vi skaber større gennemsigtighed i forbindelse med studievalg nogle uddannelsesinstitutioner kan jeg se i høringssvarene har udtrykt bekymring for om det nye centrale værktøj kan ligge i vejen for det arbejde som de allerede har lavet institutionerne

jeg gerne fremhæve at det i bemærkningerne er prioriteret og tydeliggjort at værktøjet skal udvikles i tæt samarbejde med de videregående

selv om de studerende nu får endnu bedre muligheder for at vælge deres uddannelse på et oplyst grundlag skal de videregående uddannelser stadig væk gøre deres for at sikre et godt match mellem uddannelse og studerende

vi er som socialdemokrater stolte af det frie studievalg men der følger selvfølgelig også et ansvar med det frie valg nu tager vi ansvar for at de kommende studerende har den viden der skal til for at de kan opveje fordele og ulemper i et studievalg det er vigtigt for os socialdemokrater at de kommende studerende har de bedst mulige forudsætninger for at vælge den rigtige uddannelse

om at loven giver ministeriet ret til at kræve de her oplysninger af uddannelsesstederne

det jeg gerne vil have set på i forbindelse med udvalgsarbejdet er

at vi ikke får opbygget et bureaukratisk og tungt system jeg har brug for at blive overbevist om at systemet ikke giver uddannelsesinstitutionerne mere arbejde systemet skal så vidt muligt baseres på oplysninger som i forvejen samles og på

som institutionerne kan bruge til deres eget kvalitetsarbejde i forhold til institutionsakkrediteringen

også konstatere at der i de bemærkninger der er i høringssvarene

bekymring om hvordan det digitale værktøj der skal bruges skal udformes

jeg også gerne have klarhed over projektets faser sikkerhed for

planen indeholder den nødvendige dialog med uddannelsesstederne

sikre på at valg af data indsamling og returnering af data foregår på en måde som sikrer imod unødvendigt bureaukrati

folkeparti ikke stille sig hindrende i vejen for

indhold undervisning fremtidsmuligheder og lignende forhold når et ungt menneske skal vælge sin uddannelse derfor er vi også glade for at det her forslag lægger op til at

opdateres så vi får en meget bredere viden så vi nu også får viden om de studerendes oplevelse af kvaliteten på studierne og færdiguddannede kandidaters oplevelse af deres jobmuligheder

et større spektrum at sammenligne uddannelser

at alle videregående

er blevet redegjort for af tidligere ordførere indsender indsender relevante oplysninger om både deres studerende og om de færdiguddannede så man netop kan sammensætte det her nye

værktøj som kommende studerende så kan bruge til at undersøge

det synes vi er rigtig godt og det synes vi er rigtig væsentligt lovforslaget har så også som tidligere

stilles det her krav om at dokumentation for udenlandske uddannelseskompetencer skal oversættes når der ansøges om at blive optaget på en videregående uddannelse i danmark det er jo to ting kan man sige der

at manøvrere i en international kontekst lettere for vores videregående uddannelser så det synes vi også er godt samlet set kan vi

anerkender netop at det her er et meget vigtigt valg som hver eneste unge skal tage hvad vil jeg egentlig

meget gerne med det her lovforslag også gøre opmærksom på at et digitalt værktøj jo ikke kan stå alene så det her er et værktøj i rækken af andre initiativer som skal

samtlige de mange uddannelser som der bliver udbudt et nyt digitalt værktøj skal være med til

forenkle processen med at vurdere den uddannelse man som ung synes kan være interessant så vi synes fra sfs side at det er en rigtig god idé at udvikle sådan et værktøj som kan vurdere

stemmer for forslaget med en vis bekymring

det så er vi sammenligner uddannelserne på baggrund hvad er det for parametre hvis det udelukkende bliver økonomiske beregninger for arbejdsmarkedet som kommer til at dominere i det digitale sammenligningssystem så synes vi

i sig selv vi synes ikke at de unge skal fravælge grene af uddannelser fordi de frygter arbejdsløshed eller den gennemsnitlige tid

fordi der er et godt fagligt og socialt studiemiljø fordi det er en uddannelse som giver dybtgående viden inden for et bestemt fagområde og fordi uddannelser giver spændende jobmuligheder særlig hvis også arbejdsmarkedet både det private og det offentlige arbejdsmarkedet som består af ngo organisationer også er opmærksom på at her kommer der dygtige kvalificerede unge ud på et arbejdsmarked parametrene som skal sammenligne uddannelserne skal være informative og de skal være konstruktive

de unge kan tage stilling til uddannelserne på et ordentligt grundlag som ikke skaber nogle forkerte opfattelser af en specifik uddannelse

at den eventuelt skulle være overflødig i danmark

fra dimittend til arbejdsmarkedet er

for lang det er vores bekymring og vi vil selvfølgelig følge det her godt på vej lovforslaget er en del af vækstpakke to tusind og fjorten som vi i

at aftalen har fokus på vores unge generation og på det fælles ansvar for at unge med en uddannelse står stærkere og at uddannelse bliver løftet op til et samfundsansvar

til netop det det er samtidig også klart for os at det her lovforslag ikke gør det alene det her lovforslag kan ikke gøre det ud for god vejledning det

det ud for studiepraktik på ungdomsuddannelsen men det er trods alt et

skridt på vejen vi mener i enhedslisten det er meget relevant for kommende studerende at vide for eksempel hvor meget undervisning de kan regne med at modtage og hvor meget

så har jeg i hvert fald gjort mit arbejde dårligt at vi i enhedslisten ikke mener at det er relevant at søge efter hvor der er beskæftigelse altså at det skal være arbejdsmarkedet der styrer hvor der er uddannelsespladser henne og hvad det er for nogle uddannelser vi betragter som gode eller dårlige men

vi synes at det her lovforslag skaber en en større gennemsigtighed

må ikke betyde at uddannelsernes forskellige måder at gøre tingene på

vi mener også at det er vigtigt at det udarbejdes på en måde

der stadig er plads til institutionernes forskelligheder og forskellige måder at

vi tror på i enhedslisten at en måde at sikre det på er ved at implementeringen sker i tæt dialog med institutionerne altså med de her berørte

det er det ministeren vil lægge op til når lovforslaget skal implementeres

udtryk for at de gerne vil inddrages i

uddannelsesinstitutioner i dag bruger penge de får til at lave uddannelse på at reklamere for sig selv

og i stedet bruge pengene på det man får dem til nemlig uddannelse

det her lovforslag forpligtes de videregående uddannelser

indberette personoplysninger for studerende og færdiguddannede til ministeriet til brug for udvikling af et nyt digitalt værktøj som så skal gøre det muligt at søge information og sammenligne uddannelser med andre

på hjemmesiden for det enkelte studie helt fremme på side en så ingen kan være i tvivl

der er altså ikke nogen der skal påbegynde et studie

allerede i dag finde oplysningerne hvis man ellers leder efter dem men de relevante nøgletal skal altså frem i lyset så kan vi se at ministeriet planlægger at udvikle et digitalt værktøj der skal bruges til at systematisere tallene

godt tillade os ret kraftigt at opfordre til at udlicitere en sådan opgave og det er jo fordi vi har en skræmmende historik i det offentlige om udvikling af it systemer så man bør tænke sig om hver eneste gang man sætter noget sådant i gang sporene skræmmer der er

hvor det er færdigudviklet og klart så man behøver altså ikke at opfinde den dybe tallerken hver gang så vi vil holde lidt øje med at regeringen ikke falder

den lyst til at udvikle egne værktøjer men derimod køber på det fri liberale marked der er faktisk rigtig meget godt at hente så med disse formanende ord

af uddannelser som tilbydes det er klart at man skal følge sin lyst så vidt muligt men man skal selvfølgelig også se på mulighederne

kan forblive lyst også når man kommer ind i den professionelle tilværelse

også det er rimeligt at de unge studerende inddrages i implementeringen af systemet ligesom jeg synes at herre leif mikkelsens tanker om hvordan det implanteres rent it mæssigt skal man skrive sig bag øret for

lavet mange fejl i forsøg på at opfinde noget som man måske ikke havde behøvet at opfinde lovforslagene gør det altså lettere at orientere sig i

bedre sammenhæng mellem uddannelserne og regelsættene og jeg lægger også vægt på med l seks og tres nu bliver muligt

for udenlandske ikkeansatte gæsteforskere og ikkeindskrevne gæste phd studerende at få den statslige selvforsikring og dermed altså også få større sikkerhed

den tid man er her så jeg synes at det er udmærkede ting og det er jo

opfølgning på vækstpakken som vi har været med til og derfor er vi også med til det her som skulle forbedre studietiden men også tiden efter studietiden som trods alt er den længste

grundlag som overhovedet muligt og det er jo det vi nu med lovforslaget vil forsøge at skabe

sammenlignelig information om kvalitet og relevans også positivt kan være med til

ønsker vi så med lovforslaget at udbygge de statistiske oplysninger dem vi allerede har en del af

fremadrettet de færdiguddannedes vurdering af deres

er i lovforslaget forpligter

på uddannelses og forskningsministeriets område til at indberette personoplysninger i form af kontaktoplysninger for

nye digitale værktøj som skal gøre det muligt at søge information om og

mit indlæg her institutionerne vil selvfølgelig blive

og erfaring med egne dataindsamlinger for dem har de jo en del af det vil også være et oplagt aktiv i i planlægningen af de centrale

ud over sådan set at blive inddraget i udviklingen af spørgeskemaet

vil uddannelsesinstitutionerne også få mulighed for at

helt praktisk at gøre det i én én samlet omgang de vil også kunne få de bearbejdede data

som jo selvfølgelig skal sikre at institutionerne anvender oplysningerne alene i statistisk

tidligere store offentlige it sager til

kan jeg også tilslutte mig det her

trods alt i i sammenligning et

data har vi faktisk det handler om at indsamle dem men selvfølgelig

jo desværre også mange store og gode

ud over en en større gennemsigtighed

skaber det her lovforslag også bedre rammer for institutionernes ageren på den internationale bane det

godt tilfreds med

gæste phd studerende kan omfattes af den statslige selvforsikring

sådan at forskelle i forsikringsdækning ikke bliver afgørende for rekrutteringen det har været et ønske og det kan vi nu efterkomme med med det her lovforslag for det andet

vi med lovforslaget at vi kan fastsætte

uddannelseskvalifikationer primært eksamensbeviser

der skal ske ansøgning om om optagelse på en videregående uddannelse så det ikke er uddannelsesinstitutionerne der sidder

det ændringsforslag stilles fordi ministeriet i forbindelse med den løbende opfølgning der har været på optaget på kandidatuddannelsen

blevet opmærksom på at en række studerende er kommet i klemme

det skyldes at en del studerende ikke i tide er blevet bekendt med med at suppleringen mellem bachelor og kandidatuddannelse blev afskaffet i forbindelse med studiefremdriftsreformen og med virkning for de studerende der søger om optagelse efter den første september to tusind og fjorten derfor har jeg indgået en aftale med partierne bag universitetsloven om at studerende der har suppleret via enkeltfag frem til og med den enogtredivete august to tusind og seksten får mulighed for at anvende supplering med henblik på at

opfylde adgangskravene til en kandidatuddannelse

for netop at opfylde adgangskravet til en kandidatuddannelse så også mulighed for at kunne benytte sig af overgangsordningen ændringsforslaget har været i

fra den trettende til den tyvende november

det videre hurtigt så de studerende ikke kommer i klemme og høringssvarene er eller vil i al fald snarest blive sendt til udvalget

andre innovatører også fra organisationsverdenen var der repræsentation og der sad vi i

hundrede og halvtreds timer og endevendte

ministerperiode hvor jeg også var forskningsminister fik vi lagt grundstenen til grundforskningsfonden som blev finansieret ved salg af statsanstalten for livsforsikring i dag kan vi konstatere at grundforskningsfonden blev en kæmpe succes resultatet af denne stribe af vellykkede initiativer ser vi nu den offentlige forskning overgår den europæiske barcelonamålsætning vores offentlige forskningsmidler er nu på en

procent af bruttonationalproduktet altså i alt forsker vi for tre

procent af bruttonationalproduktet blandt andet lægemiddelindustrien som jo

har bidraget rigtig rigtig kraftigt når det gælder innovation så er vi nummer to efter sverige når det gælder publikation af videnskabelige værker de videnskabelige tidsskrifter så er vi nummer tre efter sverige og schweiz

man kan selvfølgelig altid fremsætte ønsker for fremtiden

ønsket som venstre har er at vi bliver endnu bedre til at omsætte forskning og udvikling til produktion og beskæftigelse til nye job til erstatning for de gamle job

vi vil også gerne have at danmark bliver endnu bedre til at tiltrække eu midler for eus kasse bliver større og større og konkurrencen om disse midler er jo i udpræget grad en kvalitetskonkurrence så det er tegn på kvalitet når nogen i danmark kvalificerer sig til

så har vi flagskibet i

ess ess der sammen med den svenske facilitet max

materialeforskning det drejer sig om noget man kan sammenligne med gigantiske mikroskoper og røntgenanlæg

hvis det skal blive den store succes som det tegner til

den attraktion der ligger i at man her har verdens mest moderne anlæg og at man samtidig med at man arbejder der kan bo i en af verdens mest attraktive byer

ministeren om hvordan vi kan sikre at det bliver så attraktivt som muligt at sige ja til at arbejde i dette eldorado som øresundsområdet bliver for nogle af verdens bedste forskere på et af verdens allervigtigste

de projektmidler man udbyder jeg kan godt huske at

der er mange fordele ved at udbyde i store klumper

grundforskningsfonden man skal bare være klar over at det også har en konsekvens blandt andet for nogle af de mindre virksomheder som måske kunne blive større og kunne bidrage

hvis der ikke var dette vældige krav til volumen

sluttelig vil jeg gerne takke ministeren for redegørelsen og takke alle partier som har bakket op om denne ekspansive forskningspolitik når det er bemærkelsesværdigt skyldes det jo at sådan var det bestemt ikke for tredive og fyrre år siden der lå danmark nede i bunden på mange måder når det gjaldt forskning nu ligger vi helt i top vi trådte på speederen for otte år siden og det har virket og det har også givet kvalitet det kan dokumenteres

dels at takke bertel for for den fremsynethed man havde dengang

de ved på danfoss at ingen udvikling sker uden produktion og ingen produktion i danmark kan være succesfuld uden udvikling og fundamentet for denne udvikling sker jo i et samspil mellem medarbejdere i produktionen ingeniører og andre i udviklingsafdelingen ledelsen og alle andre

danfoss succes forudsætter jo at vi som samfund er i stand til at levere uddannelse og forskning i verdensklasse derfor vil jeg gerne starte med at takke ministeren for redegørelsen for jeg synes den både giver et godt overblik over hvor vi står i øjeblikket inden for

innovation og samtidig lægger den nogle ambitiøse fremadrettede linjer for hvor det er vi skal hen

af de områder hvor der ligger et kæmpe potentiale for at gøre danmark endnu stærkere det er også derfor vi i regeringens tid har prioriteret forskning og

og at vi investerer massivt men hvad er det så vores forskning og uddannelse skal kunne ja den nyeste udvikling og viden skal

med til at løse de udfordringer vi står over for som samfund som socialdemokrater har vi i generationer kæmpet for at udvikle vores velfærdssamfund til glæde for alle uanset pengepungens størrelse og forskning og innovation bidrager år for år til den udvikling vi går igennem både i vores offentlige sektor og i vores private sektor investeringen i forskning er altså en investering i en fortsat udvikling af vores fælles velfærdssamfund samtidig fører innovationen i vores virksomheder til nye produktionsmetoder produkter og forretningsgange som gør at vi ikke bare klarer os i den globale konkurrence men at vi også kan være førende

kun løse de udfordringer vi står over for her og nu men skal også arbejde på et mere abstrakt niveau i vores frie forskning opstår der både identifikation af problemer som vi ikke kendte og der bliver skabt løsninger på udfordringer som vi ikke havde forestillet os og med de meget positive evalueringer vi netop har modtaget af både det frie forskningsråd

at der er meget at være stolte af der bliver leveret et topprofessionelt stykke arbejde

nu vil nogle så spørge jamen er alt så ikke i sin skønneste orden og nej det er det selvfølgelig ikke selvfølgelig er der steder hvor vi kan blive bedre og vores fælles mål må selvfølgelig være at fortsætte med at blive bedre hver dag eksempelvis skal vi sikre at vores uddannelser er af højeste kvalitet det skal være et vedvarende fokus vores forskningsbaserede uddannelser udgør fundamentet for at vi når vores forskningspolitiske mål vi gør det godt men vi kan blive bedre og jeg mener vi skal sætte ind på forskellige områder vi skal sikre at vores forskningsbaserede uddannelser får de dygtigste studerende medarbejdere og forskere som både er i stand til at indtage den nyeste viden og omsætte den til værdi til gavn for hele samfundet

endnu bedre sammenhæng mellem vores uddannelser og vores arbejdsmarked både for de studerende og for forskerne arbejdsmarkedet skal tænkes ind i vores uddannelser og vores forskere og undervisere skal udvikle deres karriere i et miks mellem uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarked

ikke kun på vores forskningsbaserede universitetsuddannelser at vi skal sigte højt

uddannelser som baserer sig mere på forskning

nemmere at ansætte eksterne undervisere mange af vores dygtige medarbejdere i den offentlige sektor er uddannet på professionshøjskolerne

en naturlig del af udviklingen af vores offentlige sektor at vi også her har fokus på at løfte gode professionsuddannelser for vores skolelærere sygeplejersker pædagoger socialrådgivere og så videre til glæde for både de studerende og for alle de borgere der oplever kompetente medarbejdere i deres møde med daginstitutioner skoler hospitaler

som bekendt er der også et kæmpe potentiale at hente for vores erhvervsliv

ligger danmark helt klart i den internationale top

stadig et betydeligt innovationsefterslæb i store dele af det danske

i de virksomheder som er forsknings og udviklingsaktive end i de virksomheder

har de en produktivitetsstigning på omkring ti procent om året

innovationsefterslæbet til livs

men man kan kun ændre hvis man ser på årsagen så hvorfor går det lidt tungt med innovationen i det danske erhvervsliv ja en af årsagerne er at den gode forskningsbaserede innovation ikke i tilstrækkelig grad bliver omsat til produkter og processer

kommer til verden på universiteterne og som vi er fælles om at finansiere skal i langt højere grad vokse sig stor også i erhvervslivet derfor skal vi fortsat udvikle regeringens innovationsstrategi fra

så de mange gode og nytænkende ideer ikke bosætter sig bag lukkede døre men kommer ud i virkeligheden og måske helt op at flyve ikke kun i vores store og forskningstunge virksomheder som bidrager med uvurderligt lederskab inden for forskningen men også i vores mange små og mellemstore virksomheder de halter bagud i dansen øjeblikket og en udvikling af innovationskraften kan være en vej

få dem længere frem på gulvet vi skal have alle med og det tror jeg på kan lade sig gøre husk på at en stor virksomhed i virkeligheden er en lille virksomhed der bare har vokset sig meget stor og jeg har i den forbindelse store forventninger til innovationsfonden som har en stor opgave foran sig med at styrke broen mellem vores forskning og innovation og vores små og mellemstore virksomheder

for erhvervslivet at vi skal have alle med inden for forskning og uddannelse skal vi også have alle talenter i spil uanset køn etnicitet og social baggrund det kræver flere elementer et af dem er jo at se på hvordan vi skaber et bedre match mellem studerende og uddannelsesinstitutionerne tiden er inde til at vi i fællesskab udvikler et system hvor vi ikke alene ser på karaktergennemsnittet men bygger ovenpå med en bred palet af værktøjer erfaringerne viser at det sikrer et bedre match mellem de studerende og uddannelserne og giver alle talenter en chance for at komme i spil til en videregående uddannelse

vi har meget at være stolte af i den danske forskning og innovation det viser redegørelsen fra ministeren med al tydelighed alligevel har jeg valgt at fokusere på nogle af de knapper som vi stadig kan skrue på for at hive vores forskning og innovation op i en endnu højere klasse for på trods af de gode resultater må vi ikke læne os tilbage vi har et rigtig godt udgangspunkt at arbejde ud fra vi har dygtige medarbejdere som bettina hos dygtige virksomheder som danfoss vi har stærke uddannelser og vi har forskere i verdensklasse jeg ser frem til samarbejdet med studerende og uddannelsesinstitutioner virksomheder den offentlige sektor mine kolleger herinde

gribe de nye muligheder og understøtte vores danske styrker og ikke mindst fortsætte med at udvikle danmark til et foregangsland inden for forskning og innovation

pædagogiske universitet som nu er blevet en del af aarhus universitet og som måske på visse måder er udmærket men som den danske folkeskole ikke har særlig meget glæde af om overhovedet nogen og det hænger jo sammen med at

desværre trækker dygtige lærere ud af folkeskolen og opkvalificerer dem uden at de vender tilbage derfor ville jeg bare opfordre ordføreren til at være opmærksom på det problem som jeg synes at vi

så ser jeg også over på ministeren der nikker det kunne da være vi kunne få et samarbejde

der kan ikke entydigt peges på hvorfor men netop fordi

ikke entydigt kan peges på hvorfor det går så godt skal vi være varsomme med at lave alt for meget om i forbindelse med innovationsfondens etablering lagde vi en række forskningsfonde sammen og forenklede dermed systemet på en måde som jeg tror på er den rigtige siden har vi fået en evaluering af grundforskningsfonden som klart anbefaler at vi lader den konstruktion være som den er evalueringen af det frie

skal ændre grundlæggende på konstruktionen det tror jeg

ikke den som kan pege på væsentlige strukturelle ændringer i den ende

og strategisk produktionsspecifik forskning i den anden

er der for mig at se et klart behov for at se på strukturen i den anden ende hvor udviklings og

det er tydeligt illustreret

men det var ikke en tænkelig tanke da vi arbejdede med den så tænker jeg at næste skridt må være en drøftelse af strukturen omkring udperne jeg ved godt det kan være politisk ganske besværligt de ligger i forskellige ministerier men behovet er der

bære det videre til den næste hvis vi gerne vil have at danmark

bliver vi også nødt til at prøve at være det selv bare en gang imellem

talenter i spil står der ja det skal vi da

de dygtigste fra udlandet ja det skal vi da

eu borgere som kommer som vandrende arbejdstagere og

bliver vi nødt til at gribe ind for at vi stadig har råd til og studiepladser til først og fremmest vore

og så de dygtigste fra udlandet jeg er godt klar over at vi i su forliget har sat en beløbsgrænse

overskredet endnu men jeg håber

skal til at nedsætte suen for alle dem der får

jeg er også nødt til lige at berøre

der står at programmet er til for at inspirere kvinder til at vælge en forskerkarriere det er ganske glimrende

men lige præcis det som bliver brugt i ydun

fordi et forskningsprogram som prioriterer kvinder jo ikke samtidig kan hævde at have som sit fremmeste mål at stile efter den ypperste forskning når det så oven i købet er sådan at vi ved at hvis kvinder bare søger forskningsmidlerne

de dem lige så ofte som mændene gør øvelsen burde jo så gå på at motivere de dygtigste kvinder til at søge og

at sikre dem midler når de søger for det behøver de ikke

så er der i forhold til finansieringen af grundforskningsfonden

er enige om at det er rigtigt og nødvendigt at finde midler til grundforskningsfonden de tre milliard kroner skaffer staten ved at der tages et lån som fremadrettet tilbagebetales af midlerne

nu forløbet omkring ku ku vil alene forventeligt kunne give et provenu på seks syv milliard

give et ganske pænt ryk til forskningen prisen for staten ville være at give afkald på

husleje samtidig med at man så heller ikke skulle betale for vedligeholdelsen det er en pris der burde være til at betale

jeg sige at vi skal se med varsomhed på større strukturelle justeringer i forskningsfondsstrukturen men naturligvis tage fat der hvor vi kan skabe forenklinger og sikre en mere sammenhængende fondsstruktur vi skal alle steder have fokus på at sikre at den skabte viden og erkendelse kommer ud

i virksomhederne der tales meget i tiden om behovet for fokus på teknisk forskning der er for mig at se et væsentligt potentiale i at fokusere på forskning som bryder

hvordan skaber vi en tænkning som gør at for eksempel teknisk forskning bliver et naturligt delelement i al anden forskning så vejen fra sundhedsforskning eller samfundsforskning til teknisk forskning bliver en naturlig del af tænkningen

at kombinere og integrere sundhedsmæssig forskning i hvordan vi som samfund håndterer det aldrende samfund

og med teknisk forskning

kunne vi grundlæggende ændre tankegangen om forskning så vi tænker mere i helheder hvordan kan denne tankegang implementeres i uddannelserne og på forskningsinstitutionerne vi skal arbejde for at der bliver et længere tidsperspektiv i bevillinger således at vi understøtter muligheden for at der kan være plads til kontinuitet i bevillingerne som gør at der også bliver plads til den mere risikovillige forskning den forskning

men som også er den forskning som ville kunne finde de helt nye forskningsmæssige landområder som på lang sigt er nødvendige

opfordret kvinderne til at søge vi ved jo oven i købet fra undersøgelserne at hvis

kvindelige forskere bare søger får de midler i samme omfang som mændene

lysten til at søge og der vil jeg da gerne opfordre til at man ude på forskningsinstitutionerne og alle andre steder selvfølgelig arbejder med at opfordre de dygtige kvinder til at søge

de samme stillinger som mændene hvis de søger dem og undskyld mig men

særlige programmer for at hjælpe kvinderne frem jeg mener faktisk

så også om at man kan sige at de ledere der er ude på universiteterne

af de forskellige forskningsområder ligesom ledere alle mulige andre steder selvfølgelig skal hjælpe med at understøtte og udvikle de medarbejdere man har

opfordres til at søge det eneste jeg bare siger er at de

et af de løsningsforslag som ordføreren tidligere har været ude med

på vores universiteter og andre videregående uddannelser

hele den her visionsdebat handler om hvordan vi udvikler vores forskning

omfavner den internationalisering som er hele forudsætningen for at vi kan udvikle vores innovationskraft og vores forskning så mit spørgsmål er bare det enkle mener dansk folkeparti at vi skal omfavne den internationalisering eller mener

det

om at vi skal bruge vores midler på de danske studerende

bruge vores ressourcer på at sikre at vi har gode uddannelser i danmark vi skal ikke oprette uddannelser blot af hensyn til

at man fra rumænien har agenter der ligefrem kigger sig omkring og

skal det handle om at vi har et konkret arbejdsmarked for danske arbejdspladser

at etablere uddannelser hvor man siger at det her skal foregå helt på engelsk

jamen hvorfor skulle vi det det må jo handle om at uddannelse i danmark

sproget skal være engelsk så mister vi altså rigtig meget kvalitet

uddannelsen af de danske unge der skal uddannes på

at kvinder har fortrinsret til at få det her det er det jeg ikke forstår

når vi uddeler forskningsmidler skal der ikke være køn involveret i om man får pengene eller ej så skal det handle om at det er den bedste forsker der får midlerne

mig at høre ordføreren om han ikke var til stede ved det samme møde som jeg var til stede

det ikke er rigtig nok at det jo ikke bare handler om at kvinder skal have forskningsmidler men at dygtige forskere skal have forskningsmidler og at alle talenter

man har også en undtagelse fra ligestilling

skelnen når man tildeler midler

at vi har et rigtig godt fundament

at stå på i forhold til både forskning og innovation og set også at der trods

betyder meget for danske job betyder meget for dansk velfærd og udviklingen af den danske velfærd

i den globale konkurrence så vi har brug for et forskningssystem i verdensklasse

vi bruger over en procent af

det svarer til over tyve milliard

naturligvis også alle de talenter som vi har de talenter

forskningssystemet og

og forskellige andre samfundsaktører men naturligvis som flere ordførere også har peget på

hvilket en nylig evaluering peger på så kan samarbejdet mellem

blive bedre flere heroppe og det vil jeg også gøre har peget på mere internationalisering og samarbejde imellem lande på det her område

større tilgængelighed for forskning og så videre

derudover er vi også glade for

ministerens nye initiativ for frivillige retningslinjer i forhold til at skabe bedre og større

er rigtig vigtigt for det her

og det er faktisk ikke ydun

er det vores holdning at det her råd bør bevares i i sin nuværende form både fordi

og så væsentligt for at vores forskere kan få lov til at afprøve nyt og sådan

gennembrud men også fordi rådet rent faktisk lige har fået rigtig gode evalueringer

det her med at tænke i større tværfaglighed er noget som man kan mærke

jeg bare gentage fra min indledning at vi fra radikal side

med meget at byde på med høje investeringer i forskning og innovation med bred politisk og folkelig opbakning til til det vi står på og så til det også at komme

en effektiv ressourceudnyttelse

det er jo for eksempel inden for dagtilbud inden for skoler sundhed sygdomsbehandling socialfaglig indsats med videre vi synes det er vigtigt at de offentlige opgaver inden for sundhed uddannelse og det sociale område

baserer sig på den nyeste viden

garanterer vi at de konkrete opgaver varetages på den mest

det giver rigtig god mening for os at erhvervsakademier professionshøjskoler

får flere ressourcer så de her institutioner rent faktisk kan medvirke til

kan bidrage til at finde smarte løsninger på de udfordringer vi som samfund møder men det er ikke kun inden for den offentlige sektor at vi i sf ønsker mere relevant anvendelsesorienteret forskning i sf prioriterer vi også mere forskning inden for miljø og klima vandteknologi er et væsentlig område at målrette forskningen

vi sammen kan sikre rent drikkevand rensning af spildevand og mindske udslippet af klimagasser i vandsektoren miljøet både det nære og det fjerne er er udsat for negative påvirkninger

og også som verdenssamfund handler aktivt for at ændre vores nuværende måde at omgås naturen på

ser vi meget gerne at der fra statens side investeres i forskning inden for de områder hvor vi støder på de fleste udfordringer men det er lige så vigtigt for det samlede forskningsniveau i danmark at de private forskningsmiljøer får de politiske og økonomiske rammer til at kunne foretage den frie forskning man har faktisk ofte set banebrydende forskningsresultater når der ikke har været fastlagte rammer og derfor

skal både de private og de offentlige forskningsmiljøer

have forudsætningerne til at kunne varetage vigtige opgaver for danmarks position inden for nytænkning og forskning

i stand til at konkurrere på verdensplan med de store spillere kræver at ansvaret for forskning deles mellem politikere i folketing de offentlige og de private vidensinstitutioner

at bevare danmarks gode innovative kompetencer tak for at vi kan have drøftelsen her

både kan skabe nye arbejdspladser

og nye produktionsmetoder det har vi blandt andet gjort ved at lave innovationsfonden og med den fond har vi sikret en fælles indgang for særlig små og mellemstore virksomheder og i enhedslisten tror vi på at netop den konstruktion vi har skabt med innovationsfonden skaber de rammer der er behov for

populært sagt i virksomhederne altså det er ikke kun noget der foregår

forskerplan eller et ledelsesplan men det er

der foregår på gulvet og det er vigtigt for os at vi på sigt kan udvikle nogle metoder og nogle

innovation som bliver udviklet

uden at vi ødelægger

planet altså uden at vi

smadrer hele økosystemer

selv om jeg lige har stået og sagt at jeg synes det er vigtigt med det der tager hensyn til vores miljø og klima det er ikke noget vi bare kan bestille herinde på christiansborg ideer er jo noget som opstår alle steder og de opstår i

at vi i finansloven har fundet en stor bevilling til grundforskningsfonden

bevilling for grundforskningsfonden og det frie forskningsråd er der giver plads til at ideer og forskning kan blomstre og blive til virkelighed det

er ikke kun er den forskning som vi kan se resultatet af i morgen eller i overmorgen eller om et år som kan få lov til

som kan blive en del af store projekter men at det også er den forskning som

altså at man ikke kan komme videre med sine forskningsprojekter fordi man ikke kan skabe de resultater der

giver jo netop grundforskningsfonden

politisk bestillingsarbejde forskning der ikke er bestilt og betalt af erhvervslivet

så vigtigt at

den forskning som vi laver

derfor mener vi i enhedslisten at det frie forskningsråd spiller en

at det frie forskningsråd burde få flerårige bevillinger fordi det ville skabe sikkerhed i deres økonomi og sikkerhed om den forskning som udspringer af det frie forskningsråd

men at det frie forskningsråd ikke har

tal her hvis man måler på andelen af kvindelige professorer

fordi kvinderne mangler kvindelige rollemodeller og mentorer som kan puffe dem i den rigtige retning jeg tror ikke på at ligestilling kommer af at vi bare opfordrer til at det skal komme jeg tror ikke at det kommer af ikke at gøre noget og vi i enhedslisten rigtig tilfredse med at vi i en bred aftale sidste år blev enige

om ydun programmet jeg tror sådan set heller ikke at ligestilling kommer af enkelte programmer jeg tror der skal mere til

for at sikre ligestilling i forskningsverdenen vi har forskellige ideer i enhedslisten

blandt forskningsrådene som kunne rådgive ministeren og os folketingspolitikere

kunne kigge den vej samtidig

i en debat om professionshøjskolernes rolle i det her

det skaber jo en ubalance som jeg synes der er behov for at vi diskuterer

de bedst mulige forskningsmiljøer og videncentre

at professionshøjskolerne skal blive små universiteter

at diskutere hvad for en rolle professionshøjskolerne skal spille i alt det her de fik en ny lovgivning i to tusind og syv

man burde gøre så vi kan få en ordentlig debat om hvad professionshøjskolernes rolle

at de leverer noget viden

samme forventninger til universiteterne

tog hul på en revision af den lovgivning afslutningsvis vil jeg sige at det efter enhedslistens opfattelse

det gælder både for innovation og for forskning at der skal være frihed for dem der arbejder med det og at det er vores opgave som politikere at sikre

og den frie forskning i særdeleshed og det mener vi

universiteterne øges i de kommende år vi bruger mange penge i den offentlige sektor man kunne måske endda i vores optik godt finde nogle der er givet dårligt ud

egentlig ganske enkelt bruge nogle af ressourcerne bedre ved at lægge dem i forskning liberal alliance har forhandlet med regeringen om

været vigtigt at de enheder der tildeler midler

er så uafhængige og professionelle og gennemsigtige som muligt vi ønsker ikke at midlerne bare gives til emner der er på mode eller

jo let kan ske i et land der er så lille som danmark hvor alle i de

derfor har vi også været særlig opmærksomme på procedurerne

at få en international dimension ind i bedømmelsen af projekter vi skal vælge de dygtigste og mest lovende projekter hver gang

om forskning alle partier har ligesom været klar over vigtigheden og så er det her jeg godt vil give dansk folkepartis ordfører ret i at der har været en enkelt sten i skoen da man på tværs af partierne valgte at tildele midler til kvindelige forskere direkte gennem ydun puljen

nemlig modstandere af at man giver det ene køn fordele frem for det andet ønsker man på det enkelte universitet at tiltrække flere kvindelige talenter kan man jo eksempelvis gøre det ved at undersøge hvorfor de ikke søger de stillinger man håber de søger og vi mener altså ikke at løsningen er at lave forskelsbehandling sådan som vi mener det er sket vi ønsker som sagt at man skal tænke langsigtet med

så vi ikke hopper fra tue til tue det er vigtigt at man kan planlægge de miljøer hvor den gode

og samtidig er det vigtigt at vi skaber så gunstige forhold som muligt for at vi kan arbejde internationalt og for at offentlige forskningspenge kan spille sammen

give enhedslistens ordfører ret i en del af

ordførerindlæg ja det sker ikke hver dag det kan jeg love

der gik på at det faktisk er vigtigt at den forskning

har sigte mod og kan omsættes til praksis altså at facit i sidste ende

det man skal sigte mod er at det faktisk skaber flere arbejdspladser i danmark og dermed basis for at skabe mere velstand så det ikke bliver forskning for forskningens skyld

projekter der skal måles på andre parametre men at man virkelig har øje for at det når ud til de mennesker der er på gulvet

ene side af salen til den anden

bedre for det bestræber alle andre lande sig

bare noget vi har opfundet skal vores velfærdssamfund overleve i fremtidens konkurrence nytter det altså ikke at vi importerer alle de andres ideer og løsninger uden selv at eksportere derfor er det vigtigt

drives såvel offentlig som privat forskning og udvikling i virksomhedsregi

det væsentligt at virksomhederne har de bedst mulige rammebetingelser og har et overskud som gør det muligt for dem at investere i forskning og innovation

innovation betaler sig altså ikke fra dag et virksomhederne skal så at sige have fedt på kroppen for at stå distancen det ved de og de gør noget ved det det viser tallene som herre

fra nitten syv og halvfems til to tusind og fjorten er de private investeringer steget fra

en procent dette afspejler sig også i hvor mange forskere der er ansat i det private og det offentlige det er ikke sådan at forskerne fortrinsvis er ansat i det offentlige nej der er femogtyvetusind forskere i den private sektor mens der er lidt under sekstentusind i den offentlige sektor det betyder alt sammen at danmark i dag bruger mere end tre procent af vores bnp til forskning udvikling og innovation mod knap to procent i nitten syv og halvfems jeg husker også ligesom haarder hvor svært det var i begyndelsen at få øget forskningsbudgetterne jeg startede faktisk herinde for tredive år siden

over en procent vi er i gang med den rigtige udvikling som vk regeringen satte skub i og som videreføres af den nuværende regering at danmark kan stå sig internationalt viser vore forskeres høje

vi har jo netop set et historisk eksempel på hvor god dansk forskning er

med afgørende udstyr fra den danske virksomhed terma det virkede hvorimod de tyske harpuner svigtede denne fornemme

at de danske virksomheder udvikler og skaber løsninger inden for de allervanskeligste områder det viser også at grundforskning er al forsknings moder uden den kommer der ikke avanceret ny forskning derfor kan man stille det spørgsmål om ikke de fire

der er afsat til grundforskning er lidt vel beskedent når det offentliges samlede forskningsbudget er på en og tyve milliard kroner danmarks grundforskningsfond som

talt så smukt om i dag er evalueret til at være en stor succes hvorfor vi i fællesskab har afsat tre milliard

så fonden kan fortsætte til to tusind og seks og tredive

et langt spand af år det skal fordeles over og derfor kunne jeg godt tænke mig at man afsatte noget mere for uden stærk grundforskning kommer der ikke avanceret

og deres gevinster ligger i høj grad i fornyelsen og opfindelsen det er klart at det er vores store virksomheder der har de bredeste skuldre over halvfjerds procent af de private investeringer foretages af dem hvoraf lægemiddelindustrien vejer tungest til de små og mellemstore virksomheder står således for tredive procent af investeringerne men denne andel bør vokse og derfor bør deres muligheder for at investere i

og udvikling forbedres de nye ideer og produkter kommer ikke nødvendigvis fra de

ordfører var inde på hvor var for eksempel terma før terma blev terma vi er rede til at se nærmere herpå i forbindelse med evalueringen af effektiviteten i teknologioverførsel kommercialisering og videnssamarbejde mellem erhvervslivet og vidensinstitutionerne ligesom vi også er rede til en konstruktiv drøftelse af evalueringen af det frie

i fremtiden er dette område altså afgørende derfor kan vi heller ikke være helt så glade som regeringen det

jeg ked af men vi kan ikke være helt så glade som regeringen for at danmark er på en tiendeplads

landene hvad angår de innovative virksomheders andel af dansk erhvervsliv hvis målsætningen er som ministeren skriver i redegørelsen

indekset når vi nu taler om at skabe forstå og omsætte ny viden skal vi lige huske på at humaniora og humanistisk forskning faktisk er forudsætningen for at forstå at forstå fortiden og udstikke fremtiden er humanistiske discipliner hvor kommer vi fra hvad er vi havnet i hvor går vi hen eller hvor vil vi hen og får vi nu også sjælen med det er humanistiske spørgsmål det giver teknologien tekniske svar på men værdierne som vi bygger vores samfund på og vælger ud fra kommer

hvilket vi sidst har set i ministerens såkaldte dimensioneringsplan dimensionering er for resten et nyt ord som orwell ville

det betyder nedskæring nedskæring vil ministeren især lade gå ud over de humanistiske fag og områder men det er jo ikke dagens emne så den debat tager vi en anden god gang denne gang drejer det

aftalen om danmarks innovationsfond

jeg vil såmænd også gerne følge op med ros til

globaliseringsfonden globaliseringsmidlerne til

der er ingen tvivl om at det gav et boost som jo er blevet fulgt op og holdt fast også

tider der siden hen er blevet langt langt

aftale den forståelse

den opbakning som vi bredt politisk har er jeg rigtig glad for

netop at bakke op

forsknings og og innovationspolitikken som jo helt generelt og og bredt er kendetegnet ved brede forlig det vidner synes jeg om om den her brede politiske enighed som vi også har udtrykt her

små sideveje

ønske at gøre det mere kontroversielt

er min klare opfattelse at

at bedrive forskning og udvikling på det allerhøjeste niveau det er til gavn for for

og det er ikke mindst til gavn for danmark og den holdning og den brede opbakning

deles også af befolkningen ni ud af ti danskere mener faktisk at forskning og ny teknologi har afgørende betydning når det drejer sig om at løse fremtidens udfordringer i danmark samtidig

mener tre fjerdedele af danskerne og det er fra en gallupundersøgelse at forskningen har helt afgørende eller stor betydning for at skabe økonomisk vækst i danmark

den opbakning fra befolkningen så bredt er jo afgørende for at vi kan prioritere som vi gør at vi kan øge de offentlige investeringer i

at at udvikle og

kendetegnet ved det som flere ordførere

der er mellem fri og strategisk forskning mellem basismidler

en årige midler tre årige basisbevillinger der giver stabilitet og de ti årige bevillinger i danmarks grundforskningsfond

selve redegørelsen i detaljer men som det fremgår og som flere også har været inde på

går det generelt godt med dansk forskning og innovation det er en dansk styrkeposition vi klarer os godt i internationale sammenligninger danske forskere er meget produktive danmark er i toptre hvis man ser på antallet af publikationer i forhold til indbyggertal samtidig

er danske forskere blandt de mest citerede vi ligger nummer tre i forhold til citationer per publikation som jo er et af de mål forskere har internationalt vi klarer

godt på innovationsområdet danmark er nummer to efter sverige på eus

opgørelse som sammenligner eu landenes innovationsevne

skiftende regeringer har gjort en målrettet og vedvarende indsats i nitten syv og halvfems

bnp

procent af bnp som vi investerer

og innovationspolitik hviler jo på at alle de mennesker alle de forskellige aktører der er på området tager ansvar og og udmønter politikken som det fremgår

spænder forsknings og innovationspolitikken jo rigtig bredt den handler om at skabe de bedste forudsætninger de bedste rammer for forskning

jeg lige vil ridse op i forhold til vores forsknings og innovationspolitik

at opbygge og vedligeholde et meget stærkt forskningsfundament

gennem støtte til de dygtigste forskere og ved at investere i

forskningsmiljøer for uddannelsen

tværfaglige samarbejder og for videnudvekslingen

vil vi investere i løfterige strategiske forskningsområder områder hvor danske virksomheder har et markant

samtidig sikrer det at investeringerne bidrager til løsningen af nogle af de væsentligste samfundsudfordringer det gælder for eksempel inden for energi klima og sundhed

styrker resultaterne og derfor skal vi sikre videnbaseret vækst hvor et øget samarbejde mellem videninstitutioner og danske virksomheder har meget høj prioritet den videnoverførsel der sker dér

vil vi styrke det internationale samarbejde det er afgørende for forskningen vi skal sikre at danske videninstitutioner og virksomheder har adgang til den nyeste viden globalt

der så sket i to tusind og fjorten

forlader den største reform af forsknings og

danmarks innovationsfond etableringen af fonden har bidraget til at skabe et mere enkelt og et mere sammenhængende forsknings og innovationssystem fonden skal jo investere i

som tager udgangspunkt i samfundets og i virksomhedernes udfordringer og behov i to tusind og femten

de seneste to måneder formået at skyde de første tre samfundspartnerskaber

fælles for de samfundspartnerskaber er jo

til muligheder det er målet med det om det så handler om at teste nye lovende lægemidler

som ellers er opgivet af normal behandling eller at at udvikle nye miljøvenlige teknologier og løsninger til

der også bliver set efter internationalt innovationsfonden er

faktisk færdiggør innovationsfonden sin strategi

for danmark det er også en strategi som i øvrigt indtænker

dansk folkepartis ordfører et tæt samarbejde en tæt koordination med med udperne og jeg glæder mig til at følge det videre arbejde i fonden to tusind og fjorten var jo også startskuddet

som har været undervejs vældig længe og som flere ordførere også har været inde på i starten af september var jeg

verdens største kraftigste mikroskop

det bliver adskillige hundrede meter langt når det står færdigt i to tusind og nitten det kommer til at koste en

milliard danske kroner det er er rigtig rigtig mange

at kunne samarbejde på tværs af grænser og

de lande der er med til at finansiere det her også centralt fra eu hold i løbet af to tusind og fjorten er der også blevet udarbejdet det her sæt af frivillige retningslinjer et code of conduct for forskningsintegritet det er et kodeks som jeg er

fonde har bidraget til og er allermest glad for at alle nu har tilkendegivet at de vil

giver konkrete anvisninger på hvordan god videnskabelig praksis sikres for de forskellige aktører i

er ingen tvivl om at integritet i dansk forskning øger forskningens troværdighed det bidrager til og er enormt vigtigt for at vi kan fastholde vores internationale position som stærk vidennation som er anerkendt på det her område udgangspunktet er at der ikke må være tvivl om at forskningen udføres under iagttagelse af høje standarder for god videnskabelig

i år også en strategi for open access åben adgang

adgang for alle til videnskabelige publikationer fra offentlige forskningsinstitutioner og fra private

konkret har open access klare fordele for

hvis man får den her åbne adgang kan man jo hurtigere og nemmere lade sig inspirere af andre forskeres arbejde og opdatere sig med den nyeste viden men open access er også afgørende for at den viden som forskningen jo genererer

og gratis adgang til værdifuld viden som de så

til bedre undervisning til bedre behandling af

som de skal bruge til udvikling af nye produkter og nye

udvikle den ret ambitiøse strategi har jeg nedsat en national styregruppe for open access

som også er meget optaget af det her og som

sammen med og jeg forventer at styregruppen i starten af

konkrete initiativer der kan fremme open access i danmark så er der flere ordførere der har været

del af aftalen om forskningsreserven fra

initiativ der skal styrke kvinders deltagelse i forskningen på allerhøjeste niveau jeg har hørt

de mange forskellige indlæg i den her debat og jeg

jeg satte mig i ministerstolen

behov for at gøre noget fordi danmark er så langt efter det øvrige europa kun sytten procent af de danske professorer er

det mener jeg faktisk er en skandaløst dårlig udnyttelse af den talentmasse

udnyttelse af talentmassen og det at få alle talenter i spil er et emne

motivere flere kvinder til at komme op ad forskerstigen det handler ikke om at gå på kompromis med kvaliteten det handler

talenter i spil og udnytte det fulde potentiale og det er det der er formålet med ydun initiativet stort set lige mange kvinder og mænd får en forskeruddannelse

unge kvinder falder fra når der skal konkurreres om at lede og igangsætte

der kom gennem nåleøjet men det som er opløftende er at vi allerede nu kan se at mange af dem der ikke fik en ydun bevilling

for arbejdet er lavet og de er nu på banen i en række andre sammenhænge så virkningen af ydun rækker ud i fremtiden i to tusind og fjorten har vi også fået taget temperaturen på henholdsvis det frie forskningsråd som flere ordførere var inde på og på universiteternes

kort nogle nedslag fra de evalueringer evalueringen af det frie forskningsråd viser jo at rådet styrker dansk forskning

bidrager til at dansk forskning netop hører til i den absolutte verdenselite og derfor anbefaler det her internationale evalueringspanel også at det frie forskningsråd bevares som et selvstændigt forskningsråd og det er jeg helt enig i selvfølgelig er der ting der skal arbejdes videre med blandt andet

påpeger evalueringspanelet at rådet kan blive bedre til at arbejde med tværfaglig forskning

er behov for flere kvinder i dansk forskning

øvrige anbefalinger glæder jeg mig til at drøfte det har jeg faktisk gjort i dag med bestyrelsen for

mod erhvervslivet de organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer er er på plads og ledelserne på universiteterne har i alt fald meget fokus på samarbejde med omverdenen rigtig mange danske universitetsforskere samarbejder med kan vi se af redegørelsen

forskerne gør det da heldigvis også for deres egen skyld og gennem det samarbejde får de inspiration udefra

til forskningen og og undervisningen så nej danske forskere oplever ikke erhvervssamarbejde som et overgreb på deres forskningsfrihed den myte har måske været noget til stede og nej universiteterne i danmark er faktisk ikke tungere at danse med for erhvervslivet end andre steder i verden

sige at forskningen også var på

dagsordenen og i den grad for det var det eneste

jeg tidligere på måneden

håber jeg da årlig

et døgn var samlet for netop at debattere fremtiden for dansk forskning

der der sidder i stolen så afslutningsvis

at et godt udgangspunkt men der er som flere ordførere har været inde på selvfølgelig altid plads til

for og de forskellige bidrag det viser synes jeg at vi er enige om at det er vigtigt at skabe gode rammer for

innovation i danmark og og fortsætte med den linje

jeg hører heller ikke ministeren nævne det i sin gennemgang

jeg spørge om ministeren vil arbejde for at institutioner som erhvervsakademier og professionshøjskoler

arbejder med anvendelsesorienteret forskning og udvikling

i højere grad får ressourcer som

for alle videregående uddannelsesinstitutioner

sikre en opfordring direkte til de her kvinder som er derude i stort tal og er vældig dygtige

niveau men vi mangler kvindelige forskningsledere

vi skal have udnyttet alle talenter

det gælder blot om at det er de dygtigste der her

klart og det er jo det der er søgt dispensation til at hvis der er to lige dygtige ansøgere

der skal have have bevillingen i den her sammenhæng

er hele formålet med puljen og det